statsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om rigsfællesskabet totusinde og

ældreministeren har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om ældreområdet totusinde og

udvalget for forretningsordenen har afgivet beretning om parlamentariske undersøgelser

beslutningsforslaget bliver regeringen pålagt at fremsætte et lovforslag som vil stramme reglerne for kviklån og sikre

bedre rettigheder for forbrugerne ved optagelse af kviklån det fremgår

skærpe reglerne for reklamer for kviklån i det offentlige rum

sætte loft over renter og gebyrer og sætte loft over hvor mange kviklån og hvor stor en samlet

selv om det er beskrevet som konkrete ønsker

læser jeg også beslutningsforslaget sådan at sf gerne vil drøfte de præcise metoder til at sikre øget forbrugerbeskyttelse på området regeringen er enig i at der er belæg for at mange forbrugere har det svært

vi ved at mange fortryder at have optaget kviklån eller får problemer med at betale tilbage

regeringen også enig i at der er behov for at øge forbrugerbeskyttelsen på markedet for forbrugslån herunder kviklån det er også baggrunden for at

i to tusind og sytten indførte en betænkningsperiode på otte og fyrre timer for

forbrugslån

for nylig givet finanstilsynet adgang til at føre tilsyn med de virksomheder der udbyder såkaldte kviklån for at styrke forbrugersikkerheden på området med et lovforslag som

regeringen har også nedsat en arbejdsgruppe som

komme med forslag til at øge forbrugerbeskyttelsen på området det er

regeringens vurdering at beslutningsforslaget i dag

som er fremsat af sf skal afvises det skal det ikke fordi

uenige i retningen men det skal det fordi

jeg og resten af regeringen gerne vil

tid til at overveje den afrapportering som kommer fra vores arbejdsgruppe her inden for

ret kort tid før vi tager endelig stilling til konkrete forslag

vi ser positivt på mange af elementerne i sfs beslutningsforslag jeg forventer også at nogle af de elementer som er her i beslutningsforslaget vil indgå i overvejelserne i forbindelse med at

hvad vi vil gøre

et konkret beslutningsforslag igennem med nogle meget konkrete

arbejdsgruppens forslag men lad mig lige knyttet et par kommentarer

det første initiativ som handler om større gennemsigtighed for forbrugerne er

i beslutningsforslaget at udbydere af kviklån skal være forpligtet til klart og tydeligt at oplyse det fulde tilbagebetalingsbeløb i både kroner og procent udbydere af forbrugslån er i dag allerede forpligtet til

at angive en række oplysninger

gode oplysningsforpligtelser

men der er en vigtig pointe i initiativet og det er at det ikke må være unødig dyrt eller kompliceret at indfri sin gæld

også fået henvendelser fra folk som har fortalt om at de har haft svært ved at afbetale deres forbrugslån fordi

åbenbart nogle gange kan være besværligt at få lov til at betale tilbage

se på det bør være nemt at få lov til at betale sin gæld

tilbage men der har været eksempler hvor

afdragsproceduren har været unødig

og der er vi altså også i udgangspunktet positive over for at

om at sætte loft over renter og gebyrer har jeg noteret mig at

er at sætte et loft over hvor mange kviklån og hvor stor en samlet gæld en lånoptager kan optage

stille nogle krav om oprettelse af et nationalt register som udbyderne skal anvende ved låneudstedelse

at lave nationale registre

den vej en anden en anden vej man kan gå

er at man kan stille større krav til udbydernes kreditvurderinger det er jo blandt andet derfor at vi nu har flyttet tilsynet med

forbrugslånsaktivitet over i finanstilsynet altså fordi vi vurderer at de er de skarpeste til at vurdere om der bliver foretaget ordentlige kreditvurderinger

synes det er forkert at have forretningsmodeller som går ud på at man med åbne øjne giver

hvis de i en periode har lav indkomst og har brug for ekstra penge

den forretningsmodel hvor man bevidst enten direkte går efter eller i hvert fald accepterer at få kunder som man godt ved kommer til at ende i

kan betale lånet tilbage betragter jeg ikke som en ordentlig

tilslutte os de hensigter som ligger bag beslutningsforslaget vi vil ikke stemme for beslutningsforslaget lige nu og det vil vi ikke fordi vi har nedsat den arbejdsgruppe som skal have lov til at afrapportere før vi beslutter hvilke tiltag vi ønsker at

forbrugslån vi ser positivt på

de drøftelser som jeg forventer vi får når vi har fået arbejdsgruppens

ikke ligge den nuværende erhvervsminister til last det er bare for at forklare

fra finans danmark på baggrund af en dom i østre landsret

som foreslår en grænse og det er noget der har givet rigtig god mening

i storbritannien så vil erhvervsministeren sige lidt mere om

som så er blevet omgået af dele af branchen og så er vi nødt til

irritationsmoment at man udviser den kreativitet for

at omgå reglerne sådan at det der har været hensigten fra

at man ikke skal have lov til at opkræve helt

også nogle udfordringer især ved de meget korte lån hvis man låner penge i en uge

er jo at man tvinger kviklånselskaberne til at kreditvurdere bedre

et loft og når forretningsmodellen indebærer at tredive procent af

det branchen tjener er på dårlige betalere

er baseret på dårlige betalere

den her meget aggressive markedsføring selv til for eksempel psykisk syge hvor pårørende har bedt

det bliver overtrådt igen og igen altså skal

accepterer hvis ikke direkte går efter dårlige betalere

giver dem lån som de ikke burde have haft fordi deres økonomi ikke kan bære det så ender de med at skulle betale strafrenter og det

der er forretningsmodellen og det synes jeg som sagt ikke er en ordentlig måde

drive forretning på man skal overveje om et åop loft

kun forbrugslånsbankerne

det skal være anderledes regler hvis man er en bank i forhold til hvis man

det er også derfor vi har forsøgt at ensrette vilkårene ved blandt andet at flytte tilsynet med forbrugslånsudbyderne over i finanstilsynet så de er underlagt den samme form

vel den udbyder der er af det

der skulle være et loft over omkostningerne ved det

jo gælde uanset om det var en forbrugslånsudbyder som ikke lavede andet eller om det var en bank som havde det som

de reklamer man kan se alle vegne i det offentlige rum og jeg vil gerne gerne høre hvor langt

begrænsninger ind på hvad man må reklamere for af forbrugslån

har ikke et færdigt forslag til hvad vi præcis vil gøre

opfattelsen af at der er noget mærkeligt i noget af den her meget aggressive markedsføring som bliver ført

kommer med deres afrapportering og derefter tager vi

jeg vil også godt vide om der er noget

købe produkter som de synes de har behov for selv om vi måske ikke personligt synes at det er de mest fornuftige produkter

en borgerlig regerings udgangspunkt er jo ikke at gå ind at forbyde alt muligt som folk gerne vil have så så der er da bestemt hensyn der også trækker den anden vej men der er også en grænse for

beslutningsforslag det er en absolut alvorlig sag at kviklån florerer i det omfang som de gør og især at de efterlader en lang række danskere i nærmest håbløs gæld hvor det ene kviklån optages for at kunne betale af på den andet den dårlige spiral er umådelig let at komme ind i men uhyggelig svær at komme ud af derfor er det helt nødvendigt at vi her fra folketingets side tager skeen i den anden hånd og indfører lovgivning der kan sætte styr på denne branche samtidig med at vi naturligvis holder fast i at man skal kunne låne til forbrug meningen er ikke at forhindre kortfristede lån men at sørge for at der kun bliver lånt ud til personer som kan betale tilbage så ja det er på høje tid at der gribes ind lovgivningsmæssigt

år siden havde socialistisk folkeparti sidst et beslutningsforslag her i salen

ved behandlingen dengang gav jeg

for at der var mange flere områder hvor det var nødvendigt at kontrollere kviklån og det kommer jeg også til at sige denne gang

have flere områder med i dette beslutningsforslag som vi behandler i dag sidste sommer offentliggjorde socialdemokratiet ti anbefalinger til hvordan vi kan

er nødvendige vi vil sætte et loft over kreditrisikoen det er ligesom en indbygget del af kviklånsudbydernes forretningsmodel at de ofte låner penge ud til folk som ikke er i stand

betale pengene tilbage det har uoverskuelige personlige konsekvenser for den enkelte låntager men for kviklånsudbyderne er det en kalkuleret risiko at nogle lån ikke betales tilbage derfor foreslår vi at indføre et loft over kviklånsudbydernes kreditrisiko så det sikres at der ikke ydes kviklån til forbrugere med meget lav kreditværdighed vi vil også

optages vi vil have større gennemsigtighed i loven med krav om at låneudbydere sikrer at informationer om det fulde tilbagebetalingsbeløb i både kroner og procent oplyses så forbrugerne er oplyst om og har forstået omkostningerne ved at optage kviklån vi vil have et skærpet tilsyn fra finanstilsynet der ved et årligt tilsyn skal kontrollere at lovgivningen overholdes og at der ikke sker bevidst udlån til forbrugere som ikke kan betale tilbage

vil vi have en kvalitetsmærkning af udbydere af kviklån som skal fremgå af markedsføringsmaterialet kviklånsudbydere skal omfattes af det kommende nationale kreditregister det bør være et mål at alle udbydere af forbrugslån dagligt skal indberette deres lånedata på den måde kan låneudbydere se om en kunde har andre forbrugslån og hvor meget lånene lyder på

vi vil også have at kviklånsudbydere skal omfattes af regler om god skik og det har ministeren også lovforslag fremme om for nylig så er der otte og fyrre timersbetænkningstid på alle forbrugslån ja det håbede vi ville være en rigtig god idé men det viste sig jo at det bliver omgået af låneudbyderne ved at give kreditter og forlænge løbetiden med mere end tre måneder derfor foreslår vi at man indfører otte og fyrre timersbetænkningstid på alle forbrugslån så låneudbydere ikke kan omgå reglen vi vil gerne have at man maksimalt kan have to kviklån per person ad gangen vi vil også have et loft over morarenten som er den ekstra renteomkostning der løber på misligholdte lån vi vil have forbud mod kviklånsreklamer i det offentlige rum fordi vi mener det kan sidestilles med alkohol og det er jo forbudt i det offentlige rum

i dag alt for mange reklamer i det offentlige rum der reklamerer for kviklån hvor man kan låne flere tusind kroner på få minutter uden at skulle stille sikkerhed

har vi for nylig besluttet at arbejde med fastsættelse af et loft over

renter på over syv hundrede procent om året så vi sender hermed et signal til sf om at vi hvis vi kommer til at danne regering efter det kommende valg vil fremsætte lovforslag der meget markant vil kontrollere kviklånsmarkedet vi vil gå længere end sf gør med dette beslutningsforslag vi er enige i retningen men vi ønsker at skærpe kontrollen endnu mere for at beskytte forbrugerne vi kommer ikke til at støtte beslutningsforslaget men det er udelukkende fordi vi vil regulere alle punkter i en samlet lovgivning frem for at flere gange

erfaringen er jo desværre at i de fire år hvor man havde regeringsmagten

grebet ind og stoppet

sætte en en dato på altså er det

når vi mødes jeg er så ikke en af dem der mødes men når mine ærede kollegaer mødes igen efter

folketingets ferie

det her forslag vil blive fremsat

det noget vi skal vente endnu længere på mens nye

så højt på den socialdemokratiske dagsorden at jeg forestiller mig

sidste gang med et åop loft

over over diskontoen der sagde

i forhold til hvad socialdemokraterne ville

selv har været ude med i nærværende beslutningsforslag fordi jeg tænkte at så må socialdemokraterne jo kunne stemme

socialdemokraterne har været ude at lufte

regeringsskifte men det kan vi jo ikke lade os styre af herinde i vores arbejde vi skal vil stemme for det vi vi synes er den rigtige vej at gå også selv

har vi nu besluttet os for at ja vi synes også at der skal være et loft over

vi ikke stemmer for er at vi vil gerne have at det her

bliver noget der bliver gjort på en gang altså at man ikke sætter en regering til at gøre en del af det vi gerne vil have gennemført men at vi ser om vi efter valget får en socialdemokratisk regering gør vi det

og eventuelt andre partier sætter sig ned og laver det her fulde beslutningsforslag som vi så alle sammen kan stemme stemme for det håber jeg at ordføreren

og man ellers også har fulgt de øvrige diskussioner vi har haft her i folketinget omkring kviklånsmarkedet og den måde som området bliver reguleret på så vil mange måske stå

siden to tusind og elleve har der været seks

og den tredje kom fra socialdemokratiet fru karin gaardsted

fortalt om hvor vigtigt det her er

med de tre ministre som de to

måske også derfor at

det kan man jo kun undres over hvis det er så utrolig vigtigt for partierne hvorfor har man så ikke pålagt de tre ministre som de to partier

at kigge ret langt efter så det synes

at ville diskutere forbrugerrettigheder og regulering af

det en diskussion som vi selvfølgelig tager på os

forslagsstillerne glemmer at rigtig mange af de reklamer

kommer fra udenlandske medier de kommer fra sendetilladelser i london eller andre steder

kommer ind til danske forbrugere via udenlandske medier hvor det sådan set ikke kan lovreguleres fra dansk side det er rigtig mange der får deres reklamer via

iphones eller fra hjemmesider

fra england på tv3 bare for at give et eksempel

være bedre i forhold til at håndtere de forbrugerretlige betingelser

her betænkningstid fortrydelsesperioden

optager unødige kviklån til stor ugunst for den enkelte forbruger selv

være den grundlæggende præmis for om man overhovedet kan komme i en situation hvor man kan blive berettiget

det er også der hvor dem der udbyder lånene ikke kan blive enige om

informationsadgang og så videre i forhold til en rigtig god kreditvurdering så man kan få

med andre typer af af dårlige lån eller som ikke har betalingsevne eller formue til overhovedet at komme i en situation

godkendes til et lån

i forhold til kreditvurderingen

fortrydelsestid til at virke efter det der var lovens intention dengang vi for mange år siden

finans danmark til at

kreditvurderingerne til

har jo ligesom været lidt protektionistiske over for andre

gøre det bedre for forbrugerne

anbefale at finans danmark begynder at åbne lidt for tilgangen til

den rigtig gode kreditvurdering vi ved også og vi har noteret os at regeringen har nedsat en arbejdsgruppe efter det her forbrugerpolitiske udspil som regeringen kom med og vi vil meget gerne være med til at diskutere en række forbedringer men vi vil ikke støtte

sammensat til dagens anledning fordi der snart

men også fordi det indeholder alt for mange andre ukonkrete ting som vi ikke kan støtte

at pilen peger lidt på sf selv

fru lisbeth bech poulsens eget parti det var herre ole sohn og det var

men det er jo da tegn på at det ikke

har været ret højt på sfs politiske dagsorden

stort ansvar ved at sige vi vil gerne tvinge finans danmark til at åbne dørene mere for at få en bedre og mere minutiøs kreditvurdering af den enkelte forbruger netop for at sikre at folk ikke kommer ud i noget låntagning som de ikke har mulighed for at betale tilbage vi

til at sikre at den ågerparagraf som jo øjensynligt ikke virker som den er i dag

med en rente på på syvhundredeognogleogtredive procent

vi selvfølgelig have lovgivningen ændret

har jo ikke været stillet forslag om det

heller ikke støttet nogen af de forslag der er kommet

svært at vide at det er noget df går op i

igen påpege at når det ikke var et særligt indsatsområde

det fordi den her rapport udkom i to tusind og femten og man kunne se at alene

jeg ved ikke om det havde noget med finanskrisen at gøre eller hvad det nu

er jo lidt svært at agere inden man

kviklån i danmark massive kviklån masser af kontokort med uhæderlige gebyrer

et hav af eksempler på at folk har fået kontokort og kreditkort og alt muligt andet og har kunnet købe på klods

fødevarehuse og jeg ved ikke hvad det er ikke noget nyt

sf sad på ministertaburetten så

ordføreren så at nu

at betænkningstiderne skal sikres i

til den lovgivning vi har gennemført for flere år siden og så skal vi selvfølgelig fokus på kreditvurdering så folk ikke får lån

gøre noget ved reklamerne der er i busserne kan man ikke forhindre danske tv stationer

der er nogle områder hvor vi på dansk jord

jo fru karin gaardsted altså det er da fint at lave nogle lovreguleringer som som virker over for danske medier men

kommer fra udenlandske sendetilladelser så har man da sejret et eller andet vist sted

google og hjemmesider fra andre lande og så videre og

der vil de her reklamer jo komme og det ser vi jo også med

med den her form for kopimedicin som socialdemokraterne foreslår

er en bedre forbrugerbeskyttelse

og åbne deres registeradgang til

den her branche ind det med reklamerne mener jeg nu

alle der tildeler forbrugslån forpligtes til at indberette lånedata i dagligt så andre låneudbydere kan se hvor mange og hvor store forbrugslån en borger har så man ikke udlåner til nogle

og det betyder altså at vi skal have finans danmark

acceptere at alle typer af de her lån

skal kunne blive omfattet af det her og det betyder jo altså at nu har branchen

de bare have det her loft på halvtreds procent

på renten og det er selvfølgelig også flot og fint men det ændrer jo ikke på at kreditvurderingen ikke bliver bedre kvalitativt derfor vil vi gerne pålægge branchen

at have øje for de her problemer

kviklån jeg skal ikke forlænge diskussionen

at tidligere ministre ikke har fået øje på det her men skal vi nu ikke glæde os over at den nuværende regering og den nuværende minister har øje på det og har fået nedsat netop den her arbejdsgruppe der skal tage stilling til hvordan vi eventuelt regulerer de her i øvrigt meget indviklede spørgsmål jeg tror ikke der er nogen her i salen der er særlig tilhænger af kviklån

der er ingen der er blevet lykkeligere af kviklån men alligevel må vi konstatere

folk der ikke kan låne på det naturlige marked og ikke kan gå hen i banken og få sit sit lån men som stadig væk har behov for penge måske grundet forbrug måske grundet andre uheldige dispositioner

er jo altså nok kviklånsmarkedet

marked der er endnu mere gråt og kedeligt

drives af bander og lignende og

naturligvis også noget der skal indgå i den her gruppes vurderinger altså hvordan

jeg tror det var en amerikansk gangster der blev spurgt

tv program om det virkelig var korrekt at han var medlem af organiseret kriminalitet hvortil han svarede hvad synes de er mest anbefalelsesværdigt organized

være svært at svare på i det her tilfælde har vi altså et marked der trods alt er organiseret og organiseret gennem folketinget

hvert fald skal sørge for at folk ikke kommer væk fra således at de ender i et endnu værre værre marked det organiserede marked

har vi mulighed for at styre her fra christiansborg i et vist omfang det har vi gjort med

otte og fyrre timersbetænkningsperioden vi har for nylig vedtaget at finanstilsynet skal have indsigt

disse kviklånsudbydere og som sagt tidligere har ministeren nedsat en arbejdsgruppe til forbrugerbeskyttelse af det her område og det er altså desværre nok nødvendigt

er en meget meget indviklet affære med en hel masse forskellige elementer

forslaget indebærer større gennemsigtighed der tror jeg så måske nok

indebærer forbud mod reklamer jeg kan sagtens følge at vi

jo har en lang række reklamer der er forbudt og det her kunne

sagtens komme i fortsættelse af det

kigge på at indfrielser er besværliggjort

skulle være tilfældet så der er da i hvert fald noget der skal der skal ses på i

skal vi bare være sikre på at den der ikke kan låne på det her marked på

må jeg sige at den østre landsrets kendelse der ligger

omkostninger i det niveau som som vi lige har fået dokumenteret her i dag efter kreditaftalelovens § to og tyve

men den ligger der og man skal nok også lige huske at læse det hele

til atten procent i månedlige renter

syv og tredive procent i morarenter når

for sent jeg jeg undrer mig over de rentebeløb og jeg kan sagtens forstå at ordføreren lægger det til grund her så der er nok at kigge på

sagens behandling og der er også nok at kigge på for det pågældende udvalg jeg henstiller at vi afventer udvalgets bemærkninger det er særligt sagkyndige der kommer til at kigge på det og ser på hvad de når frem til på det foreliggende grundlag kan venstre ikke støtte

de bemærkninger det lyder som om vi egentlig ikke er

så langt fra hinanden nu skal der så også bare ske noget

ved jo også at det her er noget vi har diskuteret i mange år vi prøvede

at løse en flig af det med otte og fyrre timers reglen som så

noget for seks syv år siden må jeg bare igen sige

markedet er eksploderet alene fra to tusind og ti til to tusind og fjorten der er ikke ordentlig konkurrence det er meget meget svært

mod urimelige lånevilkår og så videre det er jo ret få gange at vi ser domme

mit svar til fru lisbeth bech poulsen er fuldstændig identisk det er rigtigt at der kom en rapport i to tusind og femten det er i øvrigt den kendelsen henviser til

ti blev der oprettet tyvetusind kviklån fire år senere i to tusind og fjorten blev der optaget

jo også mene at det på fire år er en ret kraftig vækst

blev gjort noget tidligere så lad os være enige om at vi vil gøre noget nu

at vi skal gøre noget nu jeg vil ikke bruge tiden på at hanke op i hvem der ikke gjorde hvad

nu sker der åbenbart noget og skulle fru lisbeth bech poulsen og jeg blive genvalgt så kan vi jo i hvert fald i fællesskab sørge for at det her bliver sat på dagsordenen på et andet tidspunkt

fået pålagt at de skal starte med at skælde ud på oppositionen

rettet op på noget for seks otte år siden nu har regeringen haft næsten fire år til at rette op og det er først nu

erhvervsministeren kommer med forslag det skal han så have ros for at han gør men ordføreren lyder jo helt fornuftig til sidst

henviser til det med at vi skal undgå banderne og det er jeg naturligvis fuldstændig enig i der er bare et område vi ikke har haft oppe i dag og som jeg gerne vil høre om ordføreren også vil tage med i det videre arbejde

for at udvise en stædig vedholdenhed

har hørt lidt de samme toner fra mange af ordførerne man var enig

at der var nogle problemer men viljen til så at gøre noget ved det har desværre ikke helt matchet

hver dag hvor vi venter med at gøre noget ved det

er der altså ulykkelige mennesker som bliver spundet ind i det her spind af det ene lån der afløser det andet med meget høje renter og strafrenter

det er jo en forretningsmodel som i alt for høj grad lokker sårbare mennesker og spekulerer i deres manglende betalingsevne fru lisbeth

at tredive procent

fra misligholdte lån

meget betydelig del af den her forretningsmodel

en ubehagelig forretningsmodel fordi den rammer klasseskævt

de går ned i en almindelig bank og får et lån eller også låner de af deres forældre eller andre det er fattige mennesker det er udsatte mennesker det er mennesker med lave indkomster pensionister og arbejdsløse det er mennesker

deres regninger som ikke kan betale huslejen

sig i armene på de her tvivlsomme forbrugslånsvirksomheder så det er ikke kun et spørgsmål om en ubehagelig forretningspraksis det er også et klassespørgsmål

var på besøg i erhvervsudvalget for et stykke tid siden og havde nogle skræmmende eksempler med på hvordan

burger på internettet så kan tage et lån samtidig til at betale for

sammenblander almindelige reklamer for produkter med reklamer for de her kviklån

om de årlige omkostninger på syv

som så er lovligt det er et problem at der ikke er blevet handlet og det viser desværre at skiftende regeringer har har været mere optaget af at give bankerne gode forhold end af at beskytte borgerne og særlig de borgere som som

har særlig mange penge

ministeren har desværre ret i at vi ikke når at lovgive før efter et valg der har man desværre været alt for langsom og det er jo lidt tankevækkende at man har nedsat en arbejdsgruppe som først leverer sit sit arbejde på den anden side af et folketingsvalg så

betyder også at et nyt flertal

må vise en helt anden handlekraft gerne allerede i efteråret i forbindelse med for eksempel finanslovsforhandlingerne jeg håber at en socialdemokratisk ledet regering holder ord

gøre noget ved det her og gøre noget hurtigt

så skal vi ikke håbe at det her er sidste gang vi skal behandle et beslutningsforslag fra sf om det

spørgsmål her i salen

en kommende regering inden for det første halve år

stramme regler for kviklån og det kan der jo sådan set

være meget god mening i derfor

har vi jo også gjort det nu at vi flytter tilsynet over til finanstilsynet således at der bliver det samme skrappe tilsyn med kviklån som der er

så taler man om at der skal være større gennemsigtighed ja selvfølgelig skal der være det selvfølgelig skal alle der tager et lån vide hvad

omkostningerne er hvad konsekvenserne er ved det jeg vil dog

i procent ikke er nogen særlig god indikator hvis man tager det eksempel

låner ti kroner i dag og man betaler elleve kroner tilbage i morgen så har man betalt en krone i omkostninger svarende til ti procent men regner man det om i åop giver det

altid regner det ud på årsbasis

klart at der skal være gennemsigtighed og man skal vide hvad man betaler for det

jo allerede krav om i dag og hvis de krav ikke er gode nok eller

efterleves godt nok så skal arbejdsgruppen

klart have fokus på det og så må vi tage deres anbefalinger med ind

i det videre arbejde det bliver også påpeget i forslaget

man ikke kan få lov at betale tilbage selvfølgelig skal man da også kunne det man skal da kunne indfri sit lån

er da også helt klart og hvis der er nogle problemer i det

den lovgivning der er i dag og den måde det praktiseres på i dag så vil jeg da også

meget forvente at arbejdsgruppen har

fokus på det og så må vi også tage det op når den kommer med sin

at jeg og liberal alliance

et nationalt register hvor

dagligt eller i hvert fald ofte indberetter

er absolut ikke noget som jeg synes lyder særlig rart men i stedet

at man går ind og detailregulerer

på den her måde som man egentlig ønsker det så synes jeg at

fungerer de godt nok eller skal der strammes op på

vi skal jo heller ikke gå ind og forhindre borgere som har brug for lån

i at komme ind og og få et lån det synes jeg heller ikke er

særlig hensigtsmæssigt så med de ord vil jeg sige at liberal alliance ikke støtter forslaget men at der er mange gode intentioner i

noget af det er vi allerede i gang med og resten håber jeg på at

langt stykke hen ad vejen er enige og det er

et register jeg tror faktisk at

sensitive oplysninger om om borgerne så det skal indrettes på en måde

det dermed skal oplyses hvad du specifikt

skylder eller at alle og enhver kan gå ind og kigge på din økonomi

enig i ordførerens betragtninger om at det skal gøres på en meget meget

i sf og liberal alliance tit kan være uenige så er der nogle flader hvor vi er enige nemlig at den her branche er præget af dårlig konkurrence det har konkurrencestyrelsen

og det at man kan have forretningsmodel hvor tredive procent af indtjeningen er baseret på dårlige betalere jeg hører også at ordføreren er enig i

ordentlig forretningsmodel at have så stor en del af indtjeningen der kommer

være en rimelighed i det og vi skal

en forretningsmodel som er ublu men det jeg

have er en balance hvor man så siger at folk

også selv har et ansvar altså man må også selv vurdere sin egen situation det kan jo ikke nytte noget at staten

hele tiden skal gå ind og sige nej hør nu her lille ven det der

og det her er ikke godt for dig altså der skal være en balance

og så også respektere folks frie valg og personlige ansvar

synes jeg måske godt en gang imellem kan tippe over

at vi har et loft over interbankgebyrer men at man ikke

eller hvad et lån må koste for borgere man vil altså gerne regulere hvad man synes er rimeligt

tidligere erhvervsminister brian mikkelsen

han så ville afskaffe interbankgebyrerne

i straffeloven som tydeligvis er fuldstændig ubrugelig så skal vi i hvert fald være ærlige om

om vi overhovedet synes at der er noget der er

østre landsrets dom viste nemlig at på de her specifikke områder

fået at vide at dommen er blevet anket så det er så en anden ting det kan være der kommer en ny situation

en ny afgørelse på det det ved vi jo ikke noget om endnu men rent faktisk er dommen altså

blevet anket men selvfølgelig har vi nogle retningslinjer vi har nogle regler vi har noget lovgivning

gør nu er at vi flytter udbydere af kviklån ind under finanstilsynet så alle udbydere af lån er under det samme tilsyn

selvfølgelig skal man da respektere de ting og selvfølgelig skal vi se på hvad ågerrenter

oplysninger om borgere det er jeg naturligvis fuldstændig enig i jeg tror da ikke der er nogen herinde i salen der synes at alle og enhver skal kunne gå ind og se

hvordan folks privatøkonomi er

er jo ikke tale om åben adgang men jeg vil gerne høre hvordan liberal alliance så forestiller sig at man kan undgå at en kviklånsudbyder giver et kviklån til en person som allerede har adskillige forbrugslån hvordan kommer vi til at undgå det hvis vi ikke har et register som man bliver tvunget til

en kviklånsudbyder også gøre og nu kommer der et endnu skrappere tilsyn

viden om andre lån når det er sådan at en kviklånsudbyder ikke kan se at vedkommende allerede har en række forbrugslån det forstår jeg simpelt

til den gruppe som sidder og arbejder med det og

bede dem om at have fokus på de ting og lytte

der er et problem her og hvis der er et problem her

vi at sf har lavet et rigtig godt oplæg ikke til at forbyde kviklån men altså til at forbedre lånemulighederne generelt om det så kaldes kviklån eller bare lånemuligheder

godt og bredt og nuanceret

nogle der ikke kan optage lån ad de normale normale veje som man plejer at gøre så derfor er det fint at der er muligheden gennem andre typer som

kviklån men alle de fire punkter som

poulsen og sf stiller op er vi fuldstændig enige i

også gå langt som til at sige ja til selve beslutningsforslaget fordi det netop er så nuanceret formuleret

nu og her når der er nedsat en gruppe lige før et folketingsvalg går ind og siger ja til det her

godt kan gøre som minister men lige her har jeg forståelse for det men jeg håber så også omvendt at den meget jeg vil

de behov der kan være på markedet ikke til samtlige dele af

der bliver handlet på det uanset hvilken regering der kommer

skråstreg positive over for forslaget

nogle tal der er eskaleret voldsomt

og frem det har jo noget at gøre med de nye forretningsmodeller som vi kender

og fjerner den humane forståelse af hvem det

man udbyder varer til så får vi et skred og det er det jeg ser på kviklånsmarkedet

og det er ikke bare noget man kan blive overrasket over i dag eller

ikke er til glæde for borgerne men til glæde for virksomheden selv

i det her marked er der i hvert fald kæmpe kæmpe problemer

brug for de her lån som nogle man ikke behøver at have en

man indtænker i en værdikæde der gør at man ender med et stort afkast i virksomheden

fungerer rigtig mange forretningsmodeller derfor er det vigtigt at vi får sat nogle lovgivningsmæssige grænser for at det ikke kan lade sig gøre sådan at man

ordentligt menneske fordi man faktisk driver en god forretning der er ikke et modsætningsforhold mellem at være en

have en kviklånsvirksomhed men der kan godt nok være mange tilfælde hvor det er

man har nogle lånemodeller som ikke er umenneskelige

det digitale her altså når vi hylder også inden for iværksætteriet virksomhedsmodeller der kan skaleres meget meget hurtigt og ønsker

de vækstvirksomheder faktisk har en forretningsmodel der langt hen ad vejen ikke

umiddelbare behov for at få slukket en ildebrand som de

her problem og sidst men

at man kan få lov til at reklamere for kviklån i forbindelse med diverse tv

sportsevents så man sidder og ser på fjernsynet

odds ti på en eller anden spiller lige ved siden af

bech poulsen og sf for igen

en vigtig og relevant debat og jeg synes også

om det her beslutningsforslag om hvordan vi får skabt nogle optimale rammer på lånemarkedet for

at skærpe reglerne for reklamer

et loft over hvor mange kviklån og hvor stor en samlet gæld man kan optage

skabt en bedre gennemsigtighed for forbrugeren

vi skal sikre at vi beskytter den svage part

vi har set særligt med den dom der nu er

i forhold til ågerbestemmelsen at der er nogle udfordringer

hvordan vi beskytter forbrugerne i forhold til til de her kviklån

det er vigtigt at vi får skabt den rigtige løsning fra starten

vi har jo tidligere haft det her eksempel hvor vi indførte en otte og fyrre timersbetænkningstid som viste

at være meget meget effektiv for den lukkede helt ned for et produkt men så åbnede

for ikke at havne i den situation igen

synes jeg det er meget vigtigt at vi får kigget på den her samlede vurdering som

en arbejdsgruppe afleverer en en afrapportering om meget snart derfor

afventer den her samlede afrapportering

heller ikke på forhånd lægge os fast på nogle af de her enkeltelementer før vi har set den samlede afrapportering så selv om vi

set heller ikke vil afvise nogen af de her forslag på forhånd

to historier op den første er fra tina som skrev til mig hun er mor til emil han er ni og tyve år og afghanistanveteran han er sygemeldt og i behandling på veterancentret for ptsd tina skriver at han har en kviklånsgæld på cirka tohundrede og femoghalvfjerdstusind kroner

renterne voksede gradvis da han endelig bad mig om hjælp skriver hun måtte han skaffe ni tusind kroner om måneden alene til renter

ptsd vi har virkelig forsøgt at gøre det klart at han ikke ønsker at blive kontaktet men det er umuligt at stoppe henvendelserne

og derfor nem at lokke han har taget flere forskellige kviklån kviklånene har typisk en åop

min fornemmelse at der er mange andre især unge mennesker der heller ikke forstår det jens bor stadig væk hjemme han har faste vagter på sit arbejde hver tredje weekend men har arbejdet en del ekstra her på det sidste alligevel forstår jeg ikke hvordan udlånerne kan finde ham kreditværdig da vi fandt ud af at han havde taget lån skyndte vi os at indfri dem da de jo ellers bare ville vokse og vokse resultatet af dette er at der nu tikker flere fristende tilbud ind på hans telefon vi henvender os høfligt til

men jeg tror ikke vores appel er nok så sent som i går det er så i forgårs kom der endnu en personlig besked via sms til jens fra vivusdk

talt med dem i sidste uge og forklaret dem situationen jeg vil virkelig

til at kigge på de her kviklån det må være en samfundsopgave at beskytte svage sjæle mod noget så absurd som lån med en åop på syv hundrede procent på forhånd tak venlig hilsen poul

rigtig rigtig mange mails om det her

som er psykisk syge og dem er der rigtig mange historier

beslutningsforslag handler egentlig om bredt at sige hvad synes vi egentlig er en ordentlig måde at tjene penge på i det her land det betyder jo ikke at der ikke kan være forbrugslån det betyder bare

vores straffelov har

kom der for nylig en dom i østre landsret

på syv hundrede og tres procent

jeg partierne som jeg synes i

ikke er nogen grund til ikke at gøre noget ved det nu

vil bare igen gerne påpege at den her lidt skelsættende rapport fra konkurrence og forbrugerstyrelsen jo kom i to tusind og femten og viste en helt vanvittig udvikling i antallet af kviklån både i omfang i antal

at konkurrencen på markedet er rigtig rigtig dårligt og derfor får forbrugerne jo heller ikke de bedste og billigste produkter

en integreret del af forretningsmodellen at gå efter dårlige betalere fordi tredive procent af indtjeningen

en integreret del af det forslag som sf fremsatte i december to tusind og sytten og som vi behandlede her i folketinget for et

sige at hvis vi har en ågerbestemmelse skal den altså

nu fik jeg ikke lige spurgt erhvervsministeren tidligere om hvornår det her arbejde forventes at blive færdigt det er måske lidt optimistisk at tro at det bliver færdigt inden et folketingsvalg men uanset udfaldet af folketingsvalget håber jeg ikke

forsvinder et eller andet mørkt sted hen men at man netop tager udgangspunkt i det

jeg synes det er en skandale at vi i et land som danmark har det her fuldstændig uregulerede marked hvor man åbenbart bare kan opføre sig fuldstændig amoralsk sende

til psykisk syge når deres pårørende ringer og beder dem om at lade dem være og der skal altså

en bananrepublik og der er trods alt en lang række europæiske lande som

strengere lovgivning i forhold til markedsføring og reklamer og så

de bemærkninger som partiernes ordførere er kommet med

lave et samlet stykke arbejde inden så længe

bedre indblik i den virkelige verden og jeg må sige at jeg bare vil sikre mig at fru lisbeth bech poulsen lader de eksempler

glimrende eksempler på hvordan det her øjensynlig er ved at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

af socialistisk folkeparti

eje virksomhederne så produktionsmidlerne kommer væk fra kapitalisterne og over på folkets hænder det er

umiddelbart noget regeringen kan støtte og det vil jeg gerne forklare

en række andre grunde til

pålægger regeringen at fremlægge et udspil til hvordan medarbejderejede virksomheder kan fremmes gennem forskellige tiltag som blandt andet lovgivning om en

rettigheder og ønsker om forbedret adgang til kapital det er vigtigt for regeringen at skabe gode muligheder for at øge produktiviteten i danske

også åbne for at flere mennesker kan skyde kapital ind i

også det er godt hvis medarbejdere gør det vi er enige i at det kan være en god måde at skaffe kapital

er muligt at skabe medarbejderejede virksomheder medarbejderne kan tilbydes

gennem medarbejderaktieordninger og dermed opnå indflydelse i den virksomhed de er ansat i

slå sig sammen og investere i aktier i

kan etableres som både generelle og individuelle ordninger og der kan på den måde laves skræddersyede ordninger til enkelte nøglemedarbejdere for at fastholde eller tiltrække kvalificeret arbejdskraft og generelle ordninger for alle medarbejdere alt efter hvad behovet måtte være i en virksomhed med en medarbejderaktieordning

personlige og økonomiske interesser i virksomheden forøges ordningen giver mulighed for en fleksibel og attraktiv sammensætning af medarbejdernes løn

betydelig del af medarbejdernes aflønning ordningen er derfor ikke kun til gavn for virksomhederne og deres medarbejdere men har også en positiv effekt på dansk erhvervsliv og på danske virksomheders konkurrenceevne efter vores opfattelse medarbejdere som ejer aktier i den virksomhed hvor de er ansat har gennem selskabslovgivningens bestemmelser netop de veldefinerede rettigheder som efterspørges af forslagsstillerne så hvis man har aktier i et selskab

medejer men man har stadig lønmodtagerrettigheder

det som bliver efterspurgt her i beslutningsforslaget

så vil jeg også nævne at der i to tusind og fjorten

som en forsøgsordning indført mulighed for at stifte et såkaldt medarbejderinvesteringsselskab folketinget vedtog i to tusind og atten et lovforslag som gjorde den ordning permanent så vi har faktisk en selskabsform som hedder medarbejderinvesteringsselskab det er bare ikke

selskabstype som er ret udbredt så vidt jeg ved er

kun et selskab som er organiseret på den måde slagteri hvor medarbejderne har skudt en del af deres løn ind i selskabet for at få

kan vi ikke støtte beslutningsforslaget vi mener som sagt

første at der allerede eksisterer muligheder for at skabe medarbejderejede virksomheder

ikke vores vurdering at der er et behov for at udvikle nye selskabsformer

på historikken omkring andelseje vil

sige at partiet venstre danmarks liberale parti

en aktie i det om man så må sige

i brugsforeninger senere hen også

så vi kan få nogle ordentlige priser for vores produkter og samtidig også holde priserne på dagligvarer

sådan at at partiet venstre ikke skal føle sig sat i bås med et socialistisk

været ret bred opbakning til den her form for ejerskab

vi ser det jo lige fra forsikringsselskaber til pensionsselskaber

her ms konstruktion altså medarbejderinvesteringsselskaber og

været udmærket med de initiativer som blev taget

det giver motivation og så føler man også at man arbejder lidt for sig selv

andel i den succes så der er mange gode ting at

om medejerskab af både

giver de rettigheder der netop skal skal til men men der er efterspørgsel på en selskabsform hvor

nu er der mange virksomheder der står over for generationsskifte og der kan man jo vælge at generationsskifte

en bedre idé at medarbejderne overtager den

der bare været en efterspørgsel mange steder fra hvor man siger at der

hen er mangel på en selskabsform som også giver nogle lønmodtagerrettigheder

det at man samtidig er ejer af

hvem er det så man har rettigheder fra hvis man selv er ejeren hvem er det så man har de der lønmodtagerrettigheder fra altså der er et

privat ejerskab for der er det jo det er bare lønmodtagerne der er private ejere af deres virksomhed det er ikke statsejerskab vi snakker om ikke fordi socialisme nødvendigvis er det nå det vi kan se fra en række andre lande er at det faktisk er hjælpsomt at der findes specifikke målrettede selskabsformer det har man i storbritannien det har man

virksomhed for eksempel i i vores

jo netop kendetegnet ved det som er det grundlæggende princip i demokratiske virksomheder at de virker efter folkestyrets princip nemlig en person en stemme i stedet for en krone en stemme som vi kender fra for eksempel aktie og anpartsselskaber det er det der kendetegner demokratiske virksomheder på tværs af om de

af forbrugerne som vi kender fra coop og de gensidige forsikringsselskaber mener

det kunne være relevant at kigge på om der var brug for en lignende

jeg synes jo nok at det er meget

fornuftigt at de mennesker der har skudt flest penge ind i et selskab også er de mennesker som har mest at sige i forhold til det selskabs

i vores folkestyre er det et meget godt princip med

sige for eksempel i et folketingsvalg eller andre steder men jeg synes i

til virksomheder at det der er meget fair at det der bærer den største risiko og har skudt flest penge ind i selskabet

jeg skal bestemme lige så meget som dig der har sat hele din opsparing

i et selskab så jeg har lidt svært

demokratisere virksomheder på den måde at man skal stemmer efter

fjernvarmeselskaber og de mange forbrugerejede elselskaber vi har i danmark vil være uenige med ministeren

være en god idé hvis man fjernede den demokratiske styreform som man har i de virksomheder altså erhvervsdemokrati i danmark er ikke en lille sektor

at vi har virksomheder i danmark endda en betydelig del af vores økonomi som ikke er kapitalstyret som som faktisk fungerer efter princippet en mand en stemme og vi skulle måske begynde

har gjort sig klart at det kører efter princippet at man

men der vil være noget forkert i hvis man forsøger

vores erhvervsordfører som ikke kan kan være til stede i dag sf har fremsat et beslutningsforslag der skal pålægge regeringen at fremlægge et udspil til hvordan man kan fremme medarbejderejede virksomheder der foreslås en række forskellige tiltag som blandt andet lovgivning om en særlig selskabsform for medarbejderejede virksomheder og lovgivning om medarbejderejernes rettigheder med forslaget

foreslår sf at man kan kigge i flere retninger i forhold til at forbedre rammevilkårene for de medarbejderejede virksomheder

meverne der omtales at medarbejdere i mever gives lønmodtagerstatus frem for status

tiltag der skal styrke adgangen til kapital her kan der for eksempel nævnes en mulighed for

nye regler regler om rettigheder og ejerskab i forbindelse med ind og udtræden

for at stille garantier for lån til mever

altså hvis en virksomhed overdrages til medarbejderne i forbindelse med en tidligere ejers død her skal medarbejderne have mulighed for løbende at tilbagekøbe

konstruktionen skal også øge selskabernes gennemsigtighed formålet er

der skal for eksempel være regler for hvordan og hvornår medarbejderne kan trække penge ud af selskabet det skal sikre at

medarbejderne ikke kan tømme selskaberne for værdier til skade for kreditorerne i socialdemokratiet ser ser vi med interesse på området særligt er det interessant at

meverne ofte er mere produktive end andre virksomheder det kan jo blandt andet hænge sammen med at medarbejderne er mere engageret i at virksomheden klarer sig godt fordi de selv har en ejerandel af virksomheden

vi positive over for at vilkårene for medarbejderejede virksomheder undersøges nærmere vi har for nylig her i salen behandlet de udfordringer der desværre viste sig at være med iværksætterselskaberne som vi også søsatte med de bedste intentioner vi skal derfor være meget påpasselige med at vi ikke skaber en ny selskabsform som muliggør svindel åbne huller i skattelovgivningen eller andre uhensigtsmæssigheder derfor bør vi også undersøge om medarbejderejede virksomheder kan tilgodeses på andre måder hvor selskaberne stadig ligger inden for de nuværende rammer for selskabskonstruktioner af de årsager

kan vi ikke støtte beslutningsforslaget i den nuværende form men vi er positive over for intentionen om at se nærmere på det område her

der er jo en stigende interesse for de demokratiske ejerskaber

tænketank på tværs af hele branchen altså både forbrugerejede og medarbejderejede virksomheder der har vi jo i danmark historisk haft en mærkelig opdeling hvor vi har haft de medarbejderejede virksomheder her og de forbrugerejede

i andre europæiske lande opfatter man det hele som en demokratisk sektor

mig at høre i sverige for eksempel har man

er de her selskabsformer fuldstændig beskrevet

på på linje med andre typer af selskaber i modsætning til

vil socialdemokraterne være med til at lave

målrettet erhvervsfremme rettet mod demokratiske virksomheder

rigtig gode grunde til at arbejde med det her så kunne der jo også være god grund til at prøve at se på hvordan vores nabolande

tilgodeser den her type virksomhed og ligesom vi for eksempel nu er

vej til at vedtage nogle regler for succession altså overdragelse til erhvervsdrivende fonde så har man for eksempel i storbritannien skattefradrag eller faktisk skattefrihed

sine virksomheder til en fond eller en trust hedder det som er ejet og kontrolleret at medarbejderne er det initiativer som socialdemokraterne kunne synes var interessante at kigge på

omkring i de lande vi sådan normalt

positive toner er også glad for at

rigtig høj og jeg tror at det er rigtigt

man har indflydelse på sit arbejde på retningen af hvor virksomheden

det er simpelt hen at sige at tilsyneladende er en mangel på en selskabsform der i den grad

den begrundelse at det skal undersøges nærmere men jeg håber så at vi kan lave en fælles beretning om at vi er en række partier der synes at det her

ikke sige om der er vi bliver nødt til at undersøge om de kan fremmes

til erhvervsordføreren men umiddelbart vil jeg sige at ja det tror

man jo få afklaret i sådan et arbejde så

medarbejderejede virksomheder her i

sf har et beslutningsforslag hvor man ønsker at pålægge regeringen at fremlægge et udspil

frem for at pålægge andre at fremlægge et udspil

vil jeg gerne sige på vegne af dansk folkeparti at der allerede i dag er glimrende vilkår hvis man ønsker at inddrage medarbejderne i ejerkredsen af danske virksomheder ministeren var lidt inde på det

indledende tale

vi har jo medarbejderaktiemodellen

tilbudt aktieoptioner for længere ansættelsesforhold og så har vi også de her medarbejderinvesteringsselskaber som

at inddrage medarbejderne i ejerkredsen af danske

sfs beslutningsforslag men

de medarbejderejede selskaber det har været de

selskaber det har været forbrugerejede selskaber og det har været kundeejede selskaber og det er jo altså i vores optik noget ganske ganske

eksempler som vi har fået forelagt også fra herre pelle dragsted

demokratiske erhverv og den fine glimrende rapport som er kommet fra dem vil vi gerne takke for her i dag men jeg synes måske bare at det er en anden diskussion og

medlemsejede eller forbrugerejede selskaber

forsikring lån spar bank coop arla eller danish

har en anden form for ejerskab men det gør jo ikke at det er medarbejderne der ejer det som det her beslutningsforslag

at inddrage medarbejderne i ejerkredsen så vil dansk folkeparti da se meget positivt

forbrugerejede kundeejede eller medlemsejede virksomheder

ejerkredsen i en demokratisk ejet

også at det gjorde at de typer af virksomheder kom mere robuste igennem finanskrisen og de bibeholdt også rigtig rigtig mange af de arbejdspladser som de har og

også dengang havde i danmark så det vil vi gerne hilse velkommen og vi vil også gerne

de demokratiske erhverv og sikre at de forbrugerejede kundeejede

også sige for lige at slutte af i forhold til beslutningsforslaget som indeholder

de medarbejderejede selskaber at vi heller ikke har noget imod at indgå i en politisk forhandling om

kapitalfonde og aktionærer osv at det at

arbejdsplads og geninvestere i virksomheden så den er levedygtig

nogle værdier på danske hænder og der tror jeg egentlig vi har

når det er formuleret sådan at vi pålægger regeringen at fremlægge et udspil til hvordan vi kan understøtte det her

af bliver for specifikke jamen så

nogle partier ikke være med til det ene og det andet derfor prøver vi at sige at det kan være på mange måder at det bare er den retning vi gerne vil og

beslutningsforslaget kommer vi jo med nogle bud på hvordan det kunne være

at gennemgå de her mange mange tusinde danske selskaber mange af dem er rigtig små virksomheder

det forslag som fru lisbeth bech poulsen

og sf har fremsat omhandler jo ikke de medlemsejede eller de forbrugerejede eller de kundeejede selskaber men alene at medarbejderne skal ind og have en ejerandel så det er lidt to forskellige diskussioner men men altså virksomhederne opererer nogenlunde på de samme

så er den samlende betegnelse for de her demokratiske virksomheder

det her med at bevare værdierne på egne hænder og på dansk jord

om det er kunderne forbrugerne eller medarbejderne der ejer virksomheden så det er egentlig et led i en større diskussion om

principielt meget mere vigtigt at vi har virksomheder som er ejet af forbrugerne medlemmerne

der ejer dem der tror vi at værditilvæksten er langt større det er også det vi kan se

end de her medarbejderejede selskaber

om forbrugereje og demokratisk ejerskab i vores økonomi

genoplive en interesse for den her sektor som lidt har levet et liv i stilhed og og jeg vil også endnu en gang gerne kvittere for den beretning vi har lavet sammen i finansudvalget hvor vi jo netop hegner vores kritiske infrastruktur inde og siger at

kapitalfonde den skal enten ejes offentligt eller

snakker om de medarbejderejede virksomheder

det her for de deler et fælles princip

kooperativer som vi kalder det her og så andelsvirksomheder det er en og samme lovgivning

én person én stemme og det er det der adskiller dem fra de aktieprogrammer som herre

er der netop tale om én krone én stemme så jeg tror at det som sf efterspørger er en selskabsform der sikrer princippet

som ejer det er jo ikke det samme og jeg vil da ikke bare partout sige at

hver mand én stemme eller hver kvinde én stemme

typer af selskaber hvor det er kunderne interessenterne som ejer selskabet

og jeg vil

til at læse lovgivningen om ambaer som netop beskriver at man har en ens stemmevægt det er faktisk sådan at den lille mælkeproducent har samme stemmevægt som den store og det er det der er så fantastisk i den tradition nu får vi snart venstres ordfører

på på banen som sikkert kan redegøre redegøre for den det er noget principielt anderledes end investorejede selskaber også fordi der ikke er den modsætning at der er nogle helt fjernt fra virksomheden det er det der kendetegner et amba

virker for ikke eksterne investorer og det

skal være sådan at hver mand har én stemme uanset hvor

har i et selskab så derfor er det

samme som at sige at man skal blåstemple det jeg siger bare at der er forskellige

forsikringer i et forsikringsselskab så synes jeg da også det er fair at man har en større stemmeandel end en der kun har én forsikring sådan må det være

er

at få at vide at man skal redegøre nærmere for den selskabsretlige struktur inden for

det bliver lidt ligesom at indspille wagners nibelungens ring på en singleplade

skal derimod ikke forskåne folketinget for at høre på et forslag om fremme af medarbejderejede virksomheder

at bringe tingene ind under det foregående punkt med med et par virkelige eksempler og så er jeg nok også nødt til lige

er alle virksomheder der giver overskud og gør det hundrede år frem i tiden det

jeg tror jeg finde rigtig mange virksomheder hvor medarbejderne ville betakke sig for at have fået aktier her for et par år siden det kunne for eksempel være i finanssektoren men det kunne også være i andre virksomheder

kakkelovnen så der havde det måske været rarest

at få vederlaget udbetalt i kontanter og ikke i

det er ikke alt investering der er succesfuld men hvis ellers

drejer sig om succesfulde investeringer

fra regeringen

og en beskrivelse af medarbejdernes rettigheder altså der må jeg nok sige ligesom herre skibby sagde før mig at det

rart nok lige at vide hvad det egentlig var vi skulle tage stilling til

for delpunkter i en lovgivning omkring det her

lidt nemmere at få en en saglig og målrettet diskussion ud af

jeg er bekendt med at vi allerede i dag har rigelig med muligheder for medarbejdereje i

andre ordninger der virker motiverende og fastholdende for medarbejdere og det er vel at mærke ordninger der indgås mellem to parter på frivillighedens basis

en mulighed man har i dag og som også benyttes der er intet i den eksisterende selskabslov der forbyder heller ikke medarbejdere

stifte deres eget selskab der kan være konkurrence og kundeklausuler og lignende der spiller ind

er der jo altså også et tidspunkt hvor de ikke kan gøres gældende længere så medarbejdere kan også åbne deres egne selskaber vi har sågar i to tusind og fjorten da fru lisbeth bech poulsens parti var i regering lavet en særlig

kun et selskab der er med i et slagteri på bornholm men men mulighederne er der i hvert fald med

de fornødne selskabstyper der skal til hvis

ikke i regering på det tidspunkt men det var jo

en spændende tanke der var en masse diskussion

så var der også en del kritik af det endelige forslag

nødvendigvis lige så mange

til medarbejderne i forhold til den risiko der også er

forslag er jo netop for sige i danmark har vi ikke

så mange medarbejderejede virksomheder der er rigtig mange virksomheder

vil overtage virksomheden eller ikke bør

en stor virksomhed der er vokset rigtig rigtig meget

tanker om hvad der skal ske på sigt

handler ikke om at tvinge nogen virksomheder til noget

i to tusind og fjorten da den lov om medarbejderinvesteringsselskaber blev vedtaget men den blev vedtaget blandt andet med det formål som vi søger at tilgodese her i dag og det er så ikke brugt i særligt omfang

jo rigtigt som fru lisbeth bech poulsen siger at der jo

generationsskifteproblem det er så også det der der bliver nævnt jeg

hvert fald fremgår af socialdemokratiets program

er at generationsskifteproblemet skal løses ved at fordoble arveafgiften fra fra de nuværende femten til tredive procent det tror jeg godt nok ikke

så bliver der da først tale om salg af virksomheder herunder til udlandet og

fremlagt nogle forslag i forhold til at overdrage det til en fond og så videre så det

virksomhedsarvinger på et andet tidspunkt

ønske i virksomhedens ejerkreds at det er

selv ønsker det jamen så kan vi

fordi det jo netop også er en god måde at bevare arbejdspladserne

en struktur i en lov her der skal gælde for opbygning af de medarbejderejede virksomheder hvis ikke den allerede findes i selskabsloven eller i andre love i dag

men jeg må bare understrege at vi kommer ikke med venstres

til at lave en lovgivning her i folketinget der tvinger folk til at overdrage deres virksomheder til nogen bestemt hvad enten det er fonde eller medarbejdere det skal være frivilligt

som for eksempel i storbritannien i øvrigt initieret af en konservativ regering

ikke så mange medarbejderejede virksomheder i andre lande ser det anderledes ud i spanien er den fjerde største arbejdsgiver en medarbejderejet virksomhed med femoghalvfjerdstusind ansatte og to hundrede datterselskaber og opererer i fem og tredive lande i verden i storbritannien har vi

john lewis and partners som igen er

og kontrolleret så der er nogle rigtig gode erfaringer fra andre lande og det er

er en lille smule forvirrende fordi man sammenblander medarbejderaktier

forskellen mellem de to ting er at medarbejderaktier er knyttet til den enkelte aktionær og dermed er det et typisk aktieselskab

den værdi man skaber i virksomheden bliver liggende der til fremtidige generationer så det er det vi skal kigge på i

høre ordførerens slutbemærkning til om man vil være åben for at gå ind i nogle drøftelser

inspiration fra andre landes lovgivninger hvor der er særlige selskabsformer der regulerer demokratiske virksomheder i højere grad

hvor man har forskellige programmer der

nogle af de her demokratiske ejerformer om det er noget venstre vil være interesseret i med sin baggrund netop i andelsbevægelsen og og forbrugerejede

ikke ville gå ind i en drøftelse og en overvejelse og en undersøgelse af andre forhold

i øjnene at sige at vi mener at vi har de regler der skal bruges i dag men altså hvis herre pelle dragsted som jo er godt inde i tingene mener at der er mere fordelagtige ting så kom endelig med dem de skal nok være lidt mere konkretiserede end i forslaget her

rigtig fin nemlig at fremme og skabe bedre rammevilkår for virksomheder

ejet af medarbejderne på virksomheden den hensigt er god af flere årsager det handler grundlæggende om

ejerskab og dermed også magt og indflydelse ud til flere borgere det er godt fordi det skaber mere demokrati det er klart at

er med til at bestemme det skaber mere økonomisk lighed fordi vi deler overskuddet som bliver skabt i virksomheden når vi selv ejer den

så er det faktisk også sådan at demokratiske virksomheder herunder medarbejderejede virksomheder viser sig i al forskning at være mere effektive og mere produktive og derfor ser vi også i de her

en enorm opblomstring i andre europæiske lande af demokratiske virksomheder og

i danmark under tyvende

for danmark er jo et land med en lang tradition for en udstrakt grad af fælleseje i økonomien vi har andelsvirksomheder vi har brugsforeninger vi har andelskasser sparekasser foreningsejet realkredit

pionerland når det kommer til de kooperative principper og det har altid været almindelige menneskers svar på uretfærdigheder

hvis avancen var for høj hos mellemhandlerne hvis

grossistens købmand så lavede man sin egen brugsforening og

er et rigtig godt og sundt og demokratisk princip desværre har vi i en årrække set at

mange andre lande og det er på tide at vi

vendt den udvikling i forhold til selve forslaget

med en decideret demokratisk selskabsform og så videre

man forholder sig lidt mere konkret til hvad den her selskabsform skal kunne som for eksempel et amba

som jeg kunne pege på men det tillader tiden ikke her og måske også mere konkrete anvisninger på hvad man foreslår

selskabsform skal basere sig på de kooperative principper som findes i det

altså den internationale kooperative alliance og det er også det som lovgivningen

række andre lande bygger på herunder for eksempel

åbent medlemskab for den gruppe det vedrører det er et vigtigt princip at hvis man træder ind som medarbejder skal man have mulighed for at blive medlem på linje med andre medarbejdere det er selvfølgelig princippet om en person en stemme og en række andre centrale principper der er masser af erfaringer fra andre lande der er mange lande der har en decideret selskabsform for demokratiske virksomheder der

virksomheder det er som regel en del af en bredere lovgivning som regulerer alle demokratiske virksomheder eller andelsvirksomheder

også rigtig mange eksempler på hvordan man understøtter det her både gennem målrettet erhvervsfremme gennem adgang til kapital gennem fordelagtige skatteregler

hen fordi man værdsætter demokrati i økonomien som noget særligt ligesom vi også

bæredygtig adfærd i økonomien

vi vil inden for kort tid fremlægge et ret omfattende udspil fra enhedslistens

med baggrund i andre landes lovgivning og regelsæt kommer med en række konkrete forslag til hvordan man kan forbedre rammevilkårene for de demokratiske

en bred kam både dem der er ejet

sf rejser den her debat så vi kan begynde debatten og prøve

tror det er vigtigt at vi ikke opfatter det her som et rent socialistisk påfund det er klart at det at have mere demokrati i økonomien

spiller godt sammen med med socialistiske ideer

om om fælleseje men i lige så høj grad tager det altså udgangspunkt i solide traditioner som kommer fra den modsatte side af folketingssalen det er de traditioner som vores friskoler vores højskoler vores brugsforeninger vores andelsselskaber og andet bygger på og derfor burde vi kunne bygge bro og komme på omgangshøjde med andre europæiske lande som understøtter og anerkender den her sektor

som man kunne kalde den erhvervsdemokratiske sektor i økonomien som noget særligt

spiller en særlig og vigtig rolle netop fordi den modvirker nogle af de tendenser vi alle sammen er lidt bekymrede for i de her år med

så godt at vi får taget fat på den diskussion og jeg er sikker på at i den næste valgperiode

på et oplyst grundlag til hvordan vi i danmark kan komme

taler om at borgere skal overtage andre menneskers virksomheder hvis man har borgere

hvorfor opfordrer herre pelle dragsted dem så ikke til

iværksættere en god ramme for at starte op som demokratisk virksomhed det er det vi ser i andre lande det er fem hundrede nye

otte hundrede nye virksomheder som er startet i belgien og som er demokratiske så kan man overveje om man vil gøre det nemmere for for eksempel ved generationsskifte i england for eksempel og det er altså ikke nogle socialister der på den lov har man noget der hedder employee ownership trust hvis en arbejdsgiver en virksomhedsejer overdrager sin virksomhed til sådan en trust som skal handle på vegne af medarbejderne og dele overskuddet lige

så kan sælgeren slippe for at betale avanceskat det burde være noget som liberal alliance kunne

nogle af de her ting som der også peges på her hvor man altså

finde ud af for eksempel at afskaffe arveafgift så

på den måde styrke at man bedre kan skabe virksomhed i danmark og bedre drive virksomhed i danmark det ville da være fantastisk men det er ikke det jeg hører fra herre pelle dragsted det jeg mere hører fra herre pelle dragsted er at andre mennesker skal gå ind og

noget som allerede er skabt af andre jeg hører ikke herre pelle dragsted tale så meget om at man skal prøve at skabe det selv

er at det er borgere selv som er gået sammen om at skabe de her virksomheder det er lige fra det lille lokale barmarksværk for fjernvarme til vores elforsyning til vores brugsforeninger som stadig væk er demokratisk styret

en person en stemme herre kristian skibby

fantastiske ved det her og vi kan se at der er en stigende interesse også blandt iværksættere

at starte noget sammen og de steder og de lande der understøtter den her praksis med målrettet erhvervsfremme med målrettede skattefordele er der hvor vi kan se at der opstår det her frodige landskab af nye demokratiske virksomheder og det synes jeg vi skal

god idé at medarbejdere kan få medejerskab af en virksomhed hvis de ønsker det og hvis den eksisterende virksomhedsejer ønsker det jeg tror nu bare umiddelbart at mange lønmodtagere netop er lønmodtagere fordi de ikke ønsker det ansvar og den risiko der er forbundet med at eje eller være medejer af en virksomhed og for dem som

ønsker at være ejer eller medejer

masser af muligheder det står jo enhver frit for

iværksætter og starte som selvstændig og

mulighederne er

behøver at lave nye virksomhedsformer men det er

starte selv end det rent faktisk er at gøre det fordi det kræver en enorm indsats både tidsmæssigt og risikomæssigt det kræver at man i en periode arbejder vildt mange timer og måske har man mindre samvær med familie og venner

selvstændig virksomhed i hvert fald ikke altid og måske har man så knoklet i mange år og man har undværet alle de her ting

en masse arbejdspladser for andre hvilket jo er fantastisk

så på trods af at man altså har gjort den her store indsats står man bare med en kæmpe gæld bagefter og det er jo en risiko man skal være klar til at løbe og som man også skal sætte sig ordentligt ind i inden man går ind i

ansat som medarbejder

risiko den er væsentlig mindre

en stor fordel for den eksisterende virksomhedsejer at man kan aflønne

delvis ved medarbejderaktier eller ved optioner sådan at man får frigjort mere kapital til at investere i virksomheden til at udvikle virksomheden

for de mennesker som måske ikke selv ønsker

starte virksomhed eller som ønsker at have nogle medarbejderaktier

i dag er der nogle grænser for hvor mange medarbejderaktier en virksomhed kan tilbyde og hvor meget man kan aflønne

gå ind og begynde at lave nye

forslaget har tre sider der handler om medarbejdernes mulighed for udbytte og andre fordele ved at blive medejere mens der bruges fire og en halv linje på medarbejdernes forpligtelser som

medejere der tales meget om mulighed for udbytte men der

tales ikke meget om konsekvenserne ved en eventuel betalingsstandsning eller konkurs hvad så hvad skal der så ske så har man altså mistet noget løn som man har fået i

aktierne bliver bare ingenting værd og måske bliver der brug for yderligere kapitalindsprøjtning og skal man så også deltage i det eller skal det kun påhvile de oprindelige ejere jeg ser som sagt og det gør liberal alliance meget gerne

bedre mulighed for at en medarbejder kan aflønnes delvis via aktier og optioner og som sagt ville det

kunne se på at hæve de grænser der i dag er

det har jo ingen gang på jord overhovedet det er jo kun rimeligt at dem der har størst risiko selvfølgelig også er dem der har størst

vil man jo også få svært ved at få nogle store investorer ind

kapitalen og så kan man

ikke kan skaffe kapital nok til overhovedet at køre rundt overhovedet

politiske forskelle nogle gange skygger fuldstændig for

af at det her er en eller anden form for fjendtlig overtagelse af en virksomhed eller eller

nogen der har skabt en virksomhed ud og så

hvilket igen også skal sikre at man ikke kan tømme selskabet for værdier og

at at der også er nogle rimelige regler

ejerskab skal fremmes på andre måder eller noget men jeg synes det er ærgerligt at diskussionen bærer så meget præg af at der skulle være en

nye virksomhedsformer nye regler og mere bureaukrati

at virksomheder kan aflønne deres medarbejdere med aktier eller aktieoptioner

og der ligger jo allerede forslag til det der ligger bestemmelser og der

systemer som allerede kører på det i forvejen

det er ikke ms konstruktionen

er en selskabsform hvor

om om det samme

ejeren af en virksomhed siger

eksisterende regler det er den ene ting men den anden ting som jeg nu har bemærket at fru lisbeth bech poulsen har talt meget om er problemerne med generationsskifte og her ville

ufattelig dejligt hvis vi sammen kunne finde ud af for eksempel at fjerne arveafgiften

liberal alliance og sf ofte er uenige på det her her punkt er det så ikke netop en måde at få danskerne til i højere grad at vænne sig til hvad der skal til for at være iværksætter nemlig at tage noget risiko inden for en etableret ramme og

er gearet til det men det kunne være interessant at få en selskabsform der motiverede både dem der starter virksomhederne

tage ansvar tage en risiko

godt være det allerede er muligt i dag og det er måske også lidt min kritik i forhold til

er helt klart liberal alliances politik

vores politik og det jeg gerne ser

for iværksættere og for selvstændige jo bedre er det for danmark så det er helt klart vejen vi skal gå

herre rené

forslag til folketingsbeslutning om fremme af medarbejderejede virksomheder

foreslået en ny selskabsform og

mig at sf var villig til at se på om det kunne være inden for de eksisterende rammer

vil fremme medarbejderejede virksomheder

skabe gode rammer for iværksættere og selvstændige i danmark det skal være nemt både

starte og drive virksomhed i danmark

forudsætninger der skal til bør vi hjælpes ad med

er der ingen tvivl om og det er klart liberal alliances politik

person én stemme og ikke er andelen af kapital så

der er medlem af den type virksomhed der er en hundrede og halvtreds millioner medlemmer eller mere i europa i danmark har vi attentusinde og sekshundrede og fem virksomheder der er drevet efter det princip ti procent af danske virksomheders omsætning

fem procent af de privatansatte danskere er ansat i virksomheder der kører efter det princip så jo det har gang på jorden

bare ikke været så gode til at se den her branche som noget særligt det var vi dengang den startede med pionerånden da den første brugsforening åbnede da det første fjernvarmenet blev udlagt af borgerne selv

en tendens til at opfatte sig selv som som corporate

at den her type virksomhed kan noget særligt

sådan som jeg læser det er at vi i forslaget

om eksisterende virksomheder og

have mulighed for at komme ind og få en andel af og det er fint hvis vi kan finde nogle gode former for

men selvfølgelig kan man da ikke gå ind i eksisterende virksomheder og

en stemme per hoved det som herre pelle dragsted taler om

har været sådan fra starten det er noget man

er en medlemsforening som herre pelle dragsted selv foreslår

helt andet og hvis man i dag har borgere som gerne vil starte noget sammen og man bliver enige om fra starten at man har en stemme per hoved

og super men man kan jo ikke gå ind i en eksisterende virksomhed og så udvande den oprindelige ejer

på den her måde det er jo nærmest ekspropriation

en skattelovgivning der betyder at hvis en virksomhed som står over for

virksomheden til det der hedder en employee ownership trust

fonden udbetales proportionalt til alle medarbejdere

bruge i danmark det skal man da altid gøre i danmark har vi faktisk en mulighed for at lave et boskifte ved at involvere en

lidt af det selv om det ikke er helt samme stil men vi har faktisk lidt af det i danmark men kan man

gøre det yderligere skal man da altid se på hvad

ordførerområderne så man også kan have tid til at passe familie og det ene

jeg står i salen i dag og diskuterer det her for min ordførerkollega herre rasmus nordqvist der er vores

da jeg kom ind i politik for fire år siden var det i hvert fald manges opfattelse

den del af folketinget der tidligere

den røde blok stadig væk

de decideret er socialister der er socialdemokrater og så er der alternativet

radikale der også kan gå lidt begge veje der er virkelig mange

man betragter det her der aldrig rigtig har troet på

men nøj hvor jeg glæder mig til at høre om enhedslistens nye erhvervspolitik når den kommer frem hvad det er der er på banen der

jeg synes godt nok det lyder interessant det er det samme som det

vokser både nationalt og internationalt den måde man bygger virksomhed på de tanker og det værdisæt der er

det det vi hører fra herre pelle dragsted

der er nogle der ikke kan forstå hvordan erhvervslivet

hvad der er behov for yes

gang på jord den har virkelig gang på jord der er så mange der har forstået

for virkelig at skabe ejerskab det er da logisk at

meget positive over for hele tanken her det var en lang udenomssnak

men jeg blev bare helt glad over at høre at den tanke blev gjort til skamme

der er nogle bestemte partier her i folketinget der ikke har

gode visioner på det her område som i den grad også kan give overskud på den økonomiske bundlinje

man kan med den her virksomhedsform

mange former og det kan også have mange ejerskabsformer og det er er vigtigt at vi her fra christiansborg muliggør at man kan

have sin virksomhed på rigtig mange forskellige måder og derfor synes vi også tanken om medarbejderejede selskaber er spændende vi var også med til at

medarbejderaktier i den seneste erhvervsaftale med regeringen vi har foreslået at

se om man kunne lave en andelsversion af firmaer som uberplatformene

den digitale platform man kører på og dermed tage rigtig mange penge fra dem der kører på den så kunne man måske forestille sig at hver enkelt

vognmand eller hver enkelt taxichauffør der har en bil kunne køre på en medarbejderejet platform

hjælpe med at optimere det selvfølgelig ligger der rigtig rigtig meget data til grund for at kunne lave så gode teknologiske løsninger men det er ikke utænkeligt at man kunne prøve at understøtte andelstanken

medarbejderejede selskaber nemlig i landbrugssektoren

kooperativer og andelsejede selskaber derfor synes vi også det er godt at sf tager

og vil gerne være med til at diskutere hvordan vi kan fremme det

lige præcis de tre punkter sf ridser op med

kunne vise om det kan rummes inden for de eksisterende

man overhovedet får bevidstheden om at man kan skabe en virksomhed på den her måde er jo noget af det der kommer ud af

vi vil nok være mere tilbageholdende over for at man skal give lønmodtagerstatus

til til medarbejderne det kan i hvert fald risikere

en regning af på nogle andre jeg vil også gerne høre hvad fagbevægelsen siger til til den del af det men vi vil egentlig gerne vi i det efterfølgende arbejde

vi kan få regeringen til at starte et arbejde

meget internationalt google af alle har bevilget en milliard kroner til at forsøge at lave

meget tilgængelige kits hvad hedder det på dansk

uden at have meget meget store kapitalressourcer i baghånden kigger vi på

platformsvirksomheder som for eksempel har taxamarkedet i stedet for uber i new york har man startet

migrantkvinder men med ordentlige arbejdsforhold altså

og sådan er der en masse initiativer rundtomkring så der er et stort arbejde med det jeg synes

som en del af de forhandlinger vi forhåbentlig får efter et valg kunne afsætte nogle penge herhjemme i danmark det

noget infrastruktur til det var det noget radikale venstre ville synes

af store silicon valley virksomheder og derfor bliver

betænkelig når google gør ting af deres gode

skal man nok altid lige tænke hvad er det så de hiver ind der men de

mange i det her rum der ikke googler et eller andet i løbet af en dag men men igen

når man tager tager den slags kit i brug vil jeg bare sige skal man altid være opmærksom på hvad man så deler og leverer ud

opfattelse af at vi har haft en erhvervssektor som måske har levet lidt i det skjulte og som vi har brug for at værdsætte på ny og

det man kunne kalde den demokratiske erhvervssektor altså dér hvor det er én person én stemme som er styringsformen og ikke én krone én stemme som

ejede selskabsformer noget mere og se hvordan det kan se ud i en moderne verden det har jo været med til at bygge danmark kan man sige andelsbevægelsen var

her i landet og rigdommen kom jo ud af at man fandt ud af at slutte sig sammen så det er bestemt et område hvor jeg synes vi

vi kan lære noget af og fordi vi på den måde kan tale ind i et i et købmands dna som også

de mindre ejerformer og det vil vi meget

det gør jeg nemlig selv jeg startpager

at komme dertil og i lighed med både herre pelle dragsted og fru ida

ejede virksomheder og en ny form for iværksætteri hvis vi kan understøtte det

synes jeg er rigtig rigtig spændende og jeg er glad for

tilsagnet om at vi skal kigge mere på det her

nu slæber vi en andelsejet form med os men vi slæber også på en forestilling om at vi har arbejdsgiver

lige pludselig hverken er helt medarbejder eller helt

ansætter men man man er

skal have i tilfælde af konkurs i forhold til sygdom og andre ting der er vi stadig væk ved at finde vores ben jeg

det her område og jeg synes nogle spændende nye overenskomster man er begyndt at arbejde på

med voocali tror jeg det er helt fra man

rigtig spændende at gå videre den vej

som jo handler om hvordan man kan forbedre vilkårene for

medarbejderejede virksomheder kan fremmes gennem forskellige tiltag

superrelevant debat i det konservative folkeparti er vi også meget optaget af hvordan vi kan styrke fundamentet for vores virksomheder og motivere medarbejdere til også

og i det hele taget også skabe et bedre miljø for iværksætteri så vi også i fremtiden får skabt et rigere danmark hvor vi får nogle virksomheder som som blomstrer så jeg synes det er et

eksempelvis kan man jo udstede medarbejderaktier det

eller medarbejderne kan købe andel i virksomheden

er rigtig rigtig mange muligheder i dag for at man som medarbejder kan blive en del af

jo superrelevant at tale om det her med

mener kan håndteres inden for de eksisterende rammer og de eksisterende selskabsformer

tale om hvordan vi generelt skaber bedre vilkår for vores erhvervsvirksomheder altså uanset hvem der

vi også får skabt et bedre grundlag for at understøtte udviklingen i vores erhvervsliv og dermed også velstand

på mange måder men man kan også kigge på at få lettet skatter eller

eller for eksempel kunne man kigge på helt at afskaffe bo og gaveafgiften altså generationsskifteskatten

faktisk gøre det nemmere at overdrage virksomheder til for eksempel medarbejdere

jeg fornemmer ligger i det her forslag fra forslagsstillerne

stemmeret på nogle andre måder hvis man aftaler

set også allerede i lovgivningen i dag men det foregår på frivillig basis som en aftale mellem parter aktionæroverenskomst eller måden man

er rigtig fint når medarbejdere går ind og er en aktiv del

attraktivt vi kan også kigge på noget som kapitalbeskatning altså det her problem med at hvis man investerer i en virksomhed

de absolut højeste beskatninger på kapital

mindre attraktivt at investere som medarbejdere eller som andre

i intentionen om at vi skal gøre det bedre og vi skal understøtte erhvervslivet

meget mere end vi nogle gange tænker på de fleste

voksne danskere er jo andelshavere vi har tre millioner mennesker i danmark som er andelshavere i et energiselskab vi har

omsætter for halvtreds milliarder om året og hvor en

sikre demokratisk ejerskab

den første brugsforening i thisted

det har vi også i sf og og på resten af venstrefløjen og

lige præcis de konservative har

i det her men jeg tror

giver rigtig god mening at vi har en så stor del af vores økonomi som

som er ejet enten andelsejet medlemsejet forbrugerejet kundeejet fordi det

at man får holdt priserne

sker en vækst og udvikling og jobskabelse

med over firs medlemmer og aktører så forskellige som

kunde og medlemsejede virksomheder og medarbejderejede kooperationer altså en bred palet af

for de positive bemærkninger fra radikale venstre og alternativet og socialdemokraterne og egentlig også

er jo noget som på tværs af politiske forskelle kan opfylde mange behov fastholdelse af arbejdspladser i danmark

herhjemme at dem der er med til

den udvikling der skal til også høster gevinsterne af det så jeg tror

alliances ordfører læste forslaget som fanden læser bibelen undskyld udtrykket

er en virksomhedsform som man kan bruge enten når man vil starte en virksomhed

overdraget virksomheden efter aftale med virksomhedens

og de radikales ordfører sagde om at

i mange former og farver nogle vil gerne starte helt selv andre vil gerne starte i

virksomheder som har medarbejdereje er analysefirmaet der hedder analyse

men vi kan se i sammenligning med vores nabolande

selskabsform og den her udvikling hvis man helt af sig selv

liberal alliances ordfører ønsker

den her vej så

jeg vil prøve at se om vi

ikke kan blive enige i hvert fald nogle af partierne om en eller anden form for tekst eller forståelse

er heller ikke nogen hvad skal man sige showstopper for os men punkt to altså lønmodtagerstatus for medarbejdere i

noget af det allervigtigste at få taget op og forslaget her giver os jo mulighed for at debattere det de radikales ordfører var også inde på hvad det lige er

faktisk problematisk at vi har forhold for iværksættere selvstændige

lyst til at de medarbejdere der er skal lide under

jeg læser forslaget man er bevidst om at der er nogle forhold som faktisk ikke er så trygge at navigere i for en iværksætter så min pointe er bare

forbedre forholdene for iværksættere og selvstændige på de punkter

hvis man når man går ud som iværksætter mister det sikkerhedsnet

at de er en slags arbejdere eller lønmodtagere med nogle

det er jo det vi har den store diskussion om som man også har i fagbevægelsen

få sikret nogle rettigheder så flere

barsel til selvstændige

skibbrud kan man sige den var ikke godt nok skruet sammen men det er jo ikke et argument for at der ikke også skal være barsel

man kan sige afholder mange mennesker fra

ud i det synes jeg det her kan være en fornuftig

seksten hvor vi lagde op til at man fik firs procent af dagpengesatsen i en to årig periode uden at skulle møde op på et kontor hele tiden

man skulle leve op til for så at kunne give sig hen

derfor kan det godt skære lidt i øjnene når man så ser at at de skal have

komme over nogle af de problemer der kan være med at folk måske er bange for at miste

pension ret til barsel og andet hvis deres status skifter

for eksempel danner et fmba eller et

erklæret selvstændig og det giver nogle udfordringer

til dagpenge jeg tror måske med de nye dagpengeregler hvor man både kan være selvstændig og lønmodtager på en gang

er selvfølgelig uheldigt hvis du fordi du er ansat i et kooperativ med ni medlemmer

jeg tror virkelig der er perspektiver i en kommende samling og jeg vil

tværpolitisk netværk med nogle af de

mennesker i de forskellige partier der har en særlig interesse for det her felt som som kunne udvikle den her debat og måske lave nogle høringer og invitere den her tænketank herind og den slags ting det synes jeg

både fra alternativet og enhedslisten brænder så meget for det her

kunne det jo være at man kunne få noget noget tilknytning til

et beslutningsforslag der har til formål at forbyde at indsatte tjener

jeg har stor forståelse for at de sager hvor kriminelle har udgivet bøger om deres forbrydelser og tjent penge på dem virker stødende

de pårørende til ofrene for forbrydelserne det virker også stødende på mig jeg synes derfor at det er fornuftigt at få undersøgt handlemulighederne på det her område omvendt vil jeg simpelt

ikke allerede nu tage stilling til om og i givet fald hvordan der skal sættes ind det kræver at vi ved hvilke retlige rammer vi er underlagt helt konkret skal vi have afklaret om grundloven

det vil vi gå i gang med at undersøge på baggrund af forslaget her men vi kan ikke på

sat noget arbejde i gang kan jeg forstå dels hvornår ministeren regner med at det arbejde er færdigt men også om signalet fra ministeren er at det er den her vej vi skal gå

i det ligger der så ikke at nu skal vi eller skal vi ikke

stor forståelse for at der må sidde nogle pårørende til ofre som

det her er ret grænseoverskridende derfor

vi kan få klarhed over hvad det egentlig er der er ved at blive undersøgt

store kommissorier fordi vi skal have undersøgt det her altså dansk

man sidder i i fængslet og så er det bare at jeg har bedt om at få undersøgt kan man det i forhold til grundloven kan man det i forhold til vores

det sige at der er igangsat et arbejde uden nogen som helst for

for retningslinjer for arbejdet ordet kommissorium lød måske som

fængslet det er jo grundlæggende det som vi

kunne skrive bøger om eksempelvis et mord eller anden alvorlig kriminalitet

svært ved at forestille mig hvor indgribende det må være at stå tilbage som offer eller pårørende til

en alvorlig forbrydelse og så være genstand for en bog som gerningsmanden sidder inde i fængslet og tjener gode penge på det har

jeg meget svært ved at se det retfærdige og det rigtige i ikke desto mindre

og flere af danmarkshistoriens værste forbrydere har benyttet sig af den mulighed peter lundin er nok det mest kendte eksempel ikke nok med at det er dybt krænkende for ofrene og deres pårørende men der kan også være risiko for at andre lader sig inspirere af det

flere gange været på besøg i fængslerne og vi kan konstatere at nogle af de mest

udlånte titler i fængslernes

de har begået deres kriminalitet eller

skal for en god ordens skyld også siges af politifolk der fortæller om hvordan de har opklaret kriminalitet

talerstol i i dag heller ikke for indsatte men det er vigtigt at vi sender et klart signal og det var det jeg hørte dansk folkeparti efterspørge

økonomiske incitamenter og derfor synes vi i socialdemokratiet også at det er ganske fornuftigt

at vi får undersøgt hvilke faldgruber der kan være netop i

vi synes det er vigtigt at sende et meget klart signal om at når man sidder inde i fængslet og det er det vi taler om

og udgiver bøger om hvordan man eksempelvis har begået et mord ja så er der noget der krænker retsfølelsen meget voldsomt og det er det som vi

støtter en beretning

som adresserer den her problemstilling og det

søndergaards spørgsmål i forhold til hvad der så skal undersøges nærmere det kan vi jo lade fremgå af den beretning som kommer

man ikke må tjene penge og på den anden side snakker

at vi ikke synes man skal sidde inde i fængslerne og skrive bøger om mord eller anden alvorlig kriminalitet som man har begået

om man kan udgive en bog om den kriminalitet man har begået og det er det som vi ønsker bliver undersøgt nærmere for vi synes der er noget

mens man afsoner sin straf kan kan sidde og udgive

at man støtter intentionen i forslaget men jeg kan forstå at man ikke har tænkt sig at stemme for forslaget så jeg vil bare høre om der er noget teknisk umuligt i at man fra socialdemokratisk side på den ene side stemmer ja til forslaget men på den anden side jo selvfølgelig også anerkender at der arbejde i gang som regeringen er ved at udføre men det kan være en motivationsfaktor for regeringen

i strid med grundloven og vores internationale forpligtelser

at pålægge regeringen at fremsætte et forslag der har den virkning

lad os bare sige det rent ud jeg tror ikke der sidder nogle her der bifalder det forhold at kendte og grusomme kriminelle kan tjene penge på deres kriminalitet endsige på at beskrive den og det er jo nok mest af alt hensynet til de pårørende som vi vi har i tankerne her når det er sagt

i et land der er underkastet grundloven og hvis det forholder sig sådan som justitsministeren er i tvivl om nemlig

er det altså sådan at vi ikke fratager folk

vi fratager dem mange andre rettigheder og det kunne jo netop berettige til en undersøgelse af om det her

kan lade sig gøre gøre jeg vil

og det er følgende de mennesker der sidder

offentlige det er helt klart de har stor gæld som følge af retssagen og dens sagsomkostninger de har stor gæld

hvor staten har lagt pengene ud til til ofret så summa summarum skylder de staten rigtig rigtig mange penge det slår ikke fejl i nogen tilfælde der kunne man jo overveje og justitsministeriet kunne tage det med i overvejelserne om

resultat ved at tilkendegive over for de pågældende at hvis der overhovedet udkommer nogen bog

så skal de være forberedt på at der foretages udpantning i

det provenu øjeblikkeligt og det er jeg ikke tvivl om

finde sted med det resultat at der ikke kommer en krone over disken til de pågældende jeg synes at

fornuftigt at justitsministeriet undersøger de muligheder der måtte være vi kan ikke støtte det her forslag vi skal se resultatet af undersøgelserne først og det er som jeg nævnte

som ligeledes nævnt undersøgelse af om udpantning i royalty og forfatterrettigheder ikke kan tjene samme formål

haft travlt med at producere en række

har dansk folkeparti jo trods alt ikke hele statsadministrationen til rådighed

at producere deres valgpropaganda men desværre må jeg også sige at forslaget bærer præg af

hastværk faktisk

finde tankens klarhed noget som helst sted i det her forslag bare nogle få eksempler for det første

igen og igen for at forslaget skal sikre at indsatte og jeg citerer ikke længere skal kunne tjene penge på at skrive bøger om deres

eller en indbrudstyv der skriver en bog om sommerfugle hvad er det egentlig forslagsstillerne ønsker

rockeren jørn nielsen som et eksempel på en person som man må forstå skal rammes af denne lovgivning men jønke som han blev kaldt skrev eller betalte en anden for at skrive formentlig bogen mit andet liv

så indtægter fra den bog

som det er formuleret

og anspore andre til at begå kriminalitet på grund af den megen opmærksomhed de ofte

forbrydere der sidder i fængsel må ikke udgive bøger punktum slut

for som i dag at tjene penge på disse

eller hvordan voila sagde greven han var født i frankrig det er for at sige det ligeud meningsløst

på fængslede forbrydere som har tjent penge på at udgive en bog om deres afskyelige

men det problem løses ikke ved et så ugennemarbejdet og uigennemtænkt forslag som det fremlagte

og jeg citerer igen inden udgangen af indeværende folketingssamling det vil sige inden for de næste uger helt ærligt det er simpelt hen ikke seriøst jeg vil i stedet opfordre forslagsstillerne til at komme herop og trække deres forslag

spørgsmål men i første omgang skal

det er hvis man grundlæggende siger at man er enig i intentionen herre søren søndergaard

endda ordet kvalme om det som forslaget egentlig rummer hvad vil herre søren søndergaard så gøre ved det altså det er jo fair nok at vi kan være uenige om formen eller at herre søren søndergaard kunne have ønsket at det var et andet forslag

så det handler overhovedet ikke om det men jeg kan da sagtens se at der kunne være en idé i at kigge på om folk skal kunne

forslag der kommer fra venstre hvor man kigger på den gæld folk har og inddriver den ville være et relevant forslag

og hvordan skelner man mellem forskellige straffe

hvad vi synes er en særlig slem forbrydelse

jeg er da villig til at kigge i den retning men det kræver at vi starter med at sige hvad er det vi vil og det her forslag

af et andet menneske og hvis de samme mennesker som så både må undvære

nære ven og må leve med den sorg som følger med det kan opleve at gerningsmændene kan sidde inde i

tilstand i gerningsøjeblikket eller beskriver forløbet der førte op til

fordi alle har ytringsfrihed og det gælder også kriminelle så det må man leve med men at man så ud over en bogudgivelse som kan være selvransagende og udpenslende i forhold til noget som

meget tungt skal opleve at vedkommende kan sidde i sin fængselscelle og tjene penge på de gerninger vedkommende har begået det er vildt krænkende

heldigvis aldrig oplevet men hvis man forsøger at sætte sig ind i både hoveder og hjerter på de mennesker som har måttet opleve det så kan jeg næsten

justitsministeren har redegjort for de juridiske komplikationer der kan være med det jeg er enig i at det er godt at sætte gang i arbejdet for at få udredt

fængselscelle og tjene penge på

men jeg synes det er vigtigt

har fuld respekt for hensigten ikke lige i forhold til det med at man ikke må tjene penge det er egentlig ikke så meget det

moralsk at der er folk der sidder og skriver bøger og at bøgerne kommer ud

vi er helt enig i at det er både kvalmende og og uetisk og egentlig burde være noget der ikke kunne finde sted når

forbrydere sidder fængslet og så skriver om bestialske handlinger

moralsk forkasteligt der er ytringsfrihed der er lovgivningsmæssige rammer som justitsministeren også netop har gjort rede for som som gør at det er vanskeligt at gøre noget ved men hvis man kan gøre noget ved det på en måde der er meningsfuld jamen så vil vi gerne se på det senere hen men i forhold til det her forslag

sige at man ikke må tjene penge på at skrive bøger i fængslerne generelt

der er allerede skrevet

går igennem som indsat at man

at man ikke kommer ud og lander i den samme løbebane

hårdt arbejde eller være en del af et andet fællesskab i fængslet men

i fængsel til noget der gør mennesker bedre i

hvor ubehageligt det er at der er mennesker som

og tjener penge på at udgive bøger fra fængslerne

en forbrydelse vedkommende har begået mod et andet menneske for at tjene penge på det og magtesløst kan offeret få lov til at genopleve forbrydelsen den den her regering med en konservativ justitsminister har strammet op på flere områder og vi har om nogen sat fokus på ofrene hvis der er huller hvor hensynet til den kriminelle står over hensynet til offeret skal vi gøre alt hvad vi kan for at de huller bliver lukket man skal ikke kunne tjene penge på sine forbrydelser mens man sidder i fængsel det er en åbenlys krænkelse af retsfølelsen

lige slå koldt vand i blodet så vi kan få undersøgt området først

få belyst hvor langt vi kan gå i stedet for at vi haster noget igennem som måske viser sig at være i strid med grundloven så lad os i stedet

indgå en aftale om at vi undersøger hvor langt vi kan gå og så handler vi derefter det er den rigtige rækkefølge at gøre det i

op om forslaget som det ligger nu

altid have jahatten på og prøve at være en lille smule positiv selv om jeg

kan regne ud talt på mandater at forslaget nok ikke går igennem i den her runde men jeg synes problemstillingen er væsentlig jeg synes at vi er ved at få et samfund hvor glorificeringen af nogle af de allerhårdeste kriminelle er en skændsel over for de ofre

holder utrolig meget af af en person som så efterfølgende opnår en særlig form for kendisfaktor den person burde jo dybest set

gå i glemmebogen burde ikke have et navn

går det sjældent og jeg forestiller mig at det må være utrolig intimiderende at stå tilbage og kigge på at den person jo altså har muligheden for i dag at fortælle om de

der er begået det kan vi ikke begrænse og det skal vi ikke begrænse

et spørgsmål om ytringsfrihed og det er fastsat af grundloven

man kan diskutere om man som person der har begået grov kriminalitet

en situation hvor man skal have lov til at trække penge ud af at man har taget frihed førlighed eller liv fra andre mennesker det synes jeg er

i andre vestlige lande har man regler på det her område og det er jo set i lyset af at der er blevet begået meget voldsomme forbrydelser som man ikke har et ønske om at der sidder folk

penge ud af mig bekendt

her regler både i usa og australien og jeg tror også der er stor forståelse for at man for eksempel i norge har haft den her debat over de seneste år i lyset af de to store terrorangreb begået af den samme person

ramte norge

et par år siden jeg ville godt kunne forstå hvis der sad familiemedlemmer tilbage efter den massakre det jo reelt var og tænkte hold da op skal den her person have lov til at tjene penge på at have taget noget af det allermest dyrebare

den diskussion og jeg forstår godt at der er folk der har lyst til at handle på det og det har jeg

vi har fremsat det her forslag der har imidlertid spredt sig forskellige historier om det her forslag og et par af dem vil jeg gerne adressere her der er nogle steder hvor det påstås at forslaget har til hensigt

tage ytringsfriheden fra folk jeg tror ikke man finder noget parti der er mere optaget af at bevare folks ytringsfrihed end dansk folkeparti det her handler ikke om ytringsfrihed det handler alene

lov til at tjene penge på at have begået noget der er meget meget voldsomt og det er også derfor at vi meget

forslagets første afsnit

det lovforslag som regeringen eventuelt hvis der var flertal

for beslutningsforslaget skulle udfærdige naturligvis skal være i overensstemmelse med vores grundlov det er sådan set helt naturligt dansk folkeparti ville heller ikke kunne stemme for et

at være i strid med grundloven det ville være et problem det går jeg ikke ud fra noget parti

kunne bifalde herre søren søndergaard rejser i sin ordførertale

kommentarer til forslaget og jeg vil kun vedkende mig det sidste af herre søren søndergaards påtalte problemer med forslaget og det er

forslaget står at

være forpligtet til fremsætte et lovforslag i

så ville regeringen næppe meningsfuldt kunne

det i indeværende samling så jeg kan berolige herre søren

helt med at skulle vi være en situation hvor der var halvfems mandater der ville vedtage forslaget så ville vi gerne

få tid til det arbejde

udfærdige et egentligt lovforslag men jeg synes egentlig også det er sigende at der i ordførertalen blev nævnt en konkret bog

er den bog skrevet mens man var på flugt fra myndighederne altså i en periode hvor man

at unddrage sig straf er det virkelig det gode eksempel

reelt forsøger at slippe uden om straf skal det tjene som det gode eksempel i den her debat

man må gerne ytre sig i den offentlige debat man må gerne benytte sig af alle de værktøjer der er men man kan ikke forvente

det skal vi så lægge pengene i offerfonden det er jo det vores forslag siger ja det synes jeg

at man kunne smide pengene i statskassen altså den diskussion kan vi godt tage vi synes bare at offerfonden er det naturlige sted at lægge pengene og i øvrigt måske en kasse der godt kunne trænge til

fremgår som

sidde i fængslet og tjene penge på at skrive bøger som så bliver udgivet

have været en eller anden operation som nogle havde igangsat og hvor han så bare tog skraldet ved at påstå det var ham

en anden kunne gå frit omkring det kunne jo teoretisk set være tilfældet og det kunne teoretisk set være tilfældet at han var blevet frifundet senere

er et dårligt eksempel så er det fordi jeg ikke synes det er et særlig godt eksempel

det handler om personer der er på flugt men ja forslaget her handler jo om dømte

her har en situation hvor en person efterfølgende efterfølgende bliver dømt og udgiver en en bog

han er jo dømt for kriminalitet så jeg forstår ikke brudzonen her men det kan være

blev han så ganske vist frikendt omfatter

altså

være nogenlunde klar og derfor må det være klart hvad det her omfatter

være sådan at den indtjening der eventuelt vil

sige at jeg ligesom forslagsstillerne er rigtig positivt stemt over for anpg

som arbejdsredskab for politiet jeg mener helt grundlæggende at politiet skal have de bedst mulige redskaber til at bekæmpe kriminalitet og et af de redskaber er helt sikkert

for dansk politi og som har vist sig at være et effektivt redskab inden for for eksempel indsatsen mod grænseoverskridende organiseret kriminalitet det er jo netop også derfor at regeringen efter drøftelser i politiforligskredsen allerede har udvidet antallet både af stationære og mobile anpg

kameraer så der i dag er otte og fyrre stationære anpg lokationer rundtom i landet blandt andet ved samtlige grænseovergange til tyskland som kan passeres i bil derudover er der kameraer til halvfjerds patruljekøretøjer beslutningsforslaget fra dansk folkeparti som vi drøfter her i dag har så til formål at pålægge regeringen i denne folketingssamling

forslagsstillerne ønsker at regeringen markant forlænger den periode hvor politiet kan lagre data indsamlet med politiets anpg

kameraer så politiet har adgang til disse data på et senere tidspunkt for eksempel hvis politiet finder ud af at oplysningerne i en sag om grov kriminalitet kan være af betydning for den videre efterforskning

jo sådan at politiet skal slette oplysninger om de nummerplader der ikke er kendt i anpg systemet i forvejen efter fire og tyve timer men hvis oplysningerne er indsamlet som led i en målrettet politiindsats det kunne for eksempel være vedrørende indbrudskriminalitet i et særligt område så kan oplysningerne gemmes i tredive dage er det så tilstrækkeligt igen handler det for mig om at politiet skal have de bedst mulige redskaber til at udføre deres arbejde

jeg også helt grundlæggende positivt stemt over for tiltag der kan styrke politiets evne til at bekæmpe kriminalitet når det så er sagt handler det også om at

den rigtige balance i forhold til hvad der giver mening for politiet

lave en markant ændring af slettefristerne som forslagsstillerne ønsker og det vil under alle omstændigheder skulle overvejes hvordan sådanne udgifter skal håndteres derudover bør ændring af reglerne ske på en ordentlig måde hvilket

også kræver offentlig høring og endelig vil en konkret model for en udvidelse af slettefristerne i anpg også skulle overvejes nærmere i forhold til reglerne om databeskyttelse derfor er det altså min vurdering at det ikke vil være muligt at foretage ændring af slettefristerne som ønsket af forslagsstillerne i indeværende folketingssamling

nu og her lige sætte det helt store i værk men jeg vil gerne vide hvad regeringens holdning til de her slettefrister er

cirklet lidt rundt om den varme grød jeg synes jo bare det er ærligt at melde ud

har lyst til at trække det her jeg må indrømme jeg synes at tredive dage lyder meget kort

ministertale at det at det er et godt redskab for politiet og man vil gøre meget for at give politiet de bedste redskaber så hvor skal det her optimalt

nyttigt redskab for politiet men kunsten er selvfølgelig

for politiet så inden vi begynder at sige om der skal være mere af det synes jeg jo der er en lang række ting vi lige skal have klaret

at opbevare det data i helt op til to år

været et hit på en nummerpladescanning i mine øjne underbygger det bare i høj grad

ret stærke værktøjer i dag

om der er tale om oplysninger om køretøjer som er kendt i politiets systemer eller ej

til tredive dage at man kan gemme det hvis det er indsamlet med et bestemt

tyve timer men oplysninger om de køretøjer som så er kendt i systemet kan politiet gemme mellem tre måneder og to år som det er nævnt alt efter

det registrerer i omegnen af nihundredetusind aflæsninger om måneden og hvis man skal til at ændre på det her er

også en økonomisk faktor vi skal ind at kigge på ud over hvad vi ellers kan diskutere om data og databeskyttelse og hvad politiet skal have af muligheder

redskab til bekæmpelse af kriminalitet og det er også baggrunden for at vi fra socialdemokratiets side

både flere nummerpladescannere og også at vi fik udvidet

en god anledning til lige at repetere den socialdemokratiske linje teknologi er godt når den virker og vi skal

også nummerpladescannere dermed ikke sagt at vi ønsker et

masseovervågningssamfund det er ikke intentionen at almindelige borgere skal

men vi kan ikke komme uden om og det er også det vi har fået fortalt når vi har besøgt de særlige efterforskningsenheder med retsudvalget

kan være et helt afgørende redskab i politiets efterforskning af kriminalitet lige fra opklaring af

vores opfordring til justitsministeren sådan

længere tid lad os sikre at de enkelte politikredse

får midlerne til at sætte nummerpladescannere op der hvor det giver mening lad os sikre

på politibilerne det er kun et meget lille antal politibiler der i dag er udstyret med nummerpladescannere

de er altså rigtig nyttige når det handler om at bekæmpe kriminalitet det konkrete beslutningsforslag her i dag

der i dag forskellige slettefrister afhængig af om der er tale om

prioriterede områder og særligt interessante personer men det betyder også at data som kan få afgørende

betydning for politiets efterforskning kan blive slettet inden de bliver brugt

det er jo rigtig rigtig ærgerligt hvis

været brugt til at opklare et emilie meng

inden man nåede at gå dem

vi skal se på vi har selv foreslået at man

som vi forstod det dengang vi præsenterede det her forslag

at vi ikke rigtig har hørt noget siden vi præsenterede det her forslag for

vi støtter forslaget her

udnyttet de muligheder som nummerpladescannerne

at vi giver politiet nogle bedre redskaber i forhold til slettefristerne

som sikrer at man ikke kan sidde på det lokale politikontor og følge med

når ekskonen kører ud og handler det er der ikke nogen der har interesse i men vi skal bruge det til at opklare alvorlig kriminalitet og det er baggrunden for at vi støtter

bestemt der kan være noget musik i som kan diskuteres men skal den socialdemokratiske ordførers tale forstås på den måde at man egentlig principielt mener at

det er jo den diskussion vi har efterlyst og som vi egentlig havde forstået

udmærket forslag og det handler ikke bare om at vi selv er kommet med der hvor jeg godt kan se det har nogle begrænsninger er

eksempelvis kører forbi en

bil der er efterlyst af den ene eller anden årsag det kunne være

mister man det gode redskab som det er

passe på at det ikke kommer til at betyde

at at noget der er rigtig nyttigt nyttigt

de tragiske eksempler som den socialdemokratiske

som forbliver uopklarede fordi man har slettet noget som kunne

vil være tilfældet uanset hvor lang slettefrist man har

risikerer man potentielt at slette nogle oplysninger som kunne være afgørende for at få opklaret en sag og det vil også gælde hvis det er tre måneder eller seks måneder eller en

og evighed men det kan give politiet nogle bedre forudsætninger for at opklare kriminalitet lige nu er det et massivt kapløb

de meget meget korte slettefrister og der kunne der være ræson i at udvide dem til tre måneder eller

synes jo det er en diskussion der er værd at tage

på den ene side står vi med et utrolig effektivt redskab

politiet arbejder med med de her ting på

er der også nogle etiske overvejelser men den socialdemokratiske ordfører nævnte

jeg kunne godt tænke mig at vide hvor den nedre barre skal være for man kan sige

giver mulighed for at man i op til tredive dage faktisk frit kan søge

synes faktisk vi har at gøre med et område hvor det er mere fair

deltagelse af både politiet

interesseorganisationer der sidder med

stille hårdkogte forbrydere

til ansvar så jeg vil gerne spørge ordføreren

her på christiansborg og peger på at nu skal der nummerpladescannere

her og der og alle vegne men at vi laver en pulje

de stadig væk være de fagpersoner der vurderer

og nærlæste det igen der står jo egentlig at at beslutningsforslaget

skal sikre at der kommer en debat en dialog om en forlængelse

af måden vi gør det på så havde jeg været mere forstående men jeg skal så

anerkendte fra sf hvor der også var en blød formulering og hvor jeg så egentlig sagde at

med på at få en dialog hvori der kan indgå dommerkendelse men man accepterer altså at der er en forlængelse der skal i spil

spørge ind til er det nødvendigvis

men en forlængelse når vi kan gå helt op til to år mit næste spørgsmål vil så være er det det som enhedslistens ordfører også

men det er vel en forbedring det er vel ikke nødvendigvis en forlængelse

organiseret tyvebande der

og bryder ind i folks hjem er at når de så får fat i dem vil de gerne kunne gå tilbage i tid

ugerninger og hvis de så kun kan gå en måned tilbage

selv om de har en idé om at at det er samme tyvebande der har huseret i hele landet altså ikke gå tilbage

dokumentere at de har været bestemte steder med hjælp af

nummerpladescannere vi mener faktisk at de skal have mere tid og rum til at

nivellere det men der er jo en mulighed for at gå helt op til to år

ikke om det løser problemet men men det er der at jeg synes det

kan forbedre det spænd hvordan vi vurderer det bedst muligt kan give tilladelse til at det i de helt rigtige situationer kan gå

det jeg hører ordføreren sige men det synes

hører fra politiet at der er tilfælde hvor man ikke kan

der har også været historier fremme om at politiet så alligevel gemmer data og

er ikke

sådan en måned før et valg hvad ens parti vil gøre hvis man nu selv kommer til regeringsmagten men det tror jeg

men men det forslag vi skal debattere i dag

spørgsmålet om om fristerne for opbevaring af nummerpladedata og det er helt korrekt som fru trine bramsen sagde at det er et af de bedste redskaber det har vi i hvert fald fået at vide når vi har været på besøg hos

at de er utrolig glade for automatisk nummerpladegenkendelse og det hjælper

at opklare mange forbrydelser og få fat i mange forbrydere det er en moderne teknologi som vi gerne

fra venstres side i dag er der så vidt jeg kan se otte og fyrre stationære og mobile kameraer og halvfjerds der sidder i biler skal der bruges flere jamen så kigger vi også positivt på det og der er vi jo så inde ved

jeg ved ikke hvor mange kameraer der er brug for

jeg ved ikke om politiets indsats bliver meget bedre hvis man får flere kameraer jeg er heller ikke klar over hvor lang en slettefrist

kunne godt tænke mig at høre politiets opfattelse af det i stedet for at vi her i folketinget sidder og finder ud af hvor lang tid politiet har behov for i forbindelse med

slettefrister altså den sædvanlige slettefrist på

også godt høre dommerstandens

opfattelse af begrebet dommerkendelse det er et begreb som vi er rigtig flinke til

og det er nok meget logisk at man ikke tænker over det

tilfælde hvor man vil have det der hedder edition altså oplysninger om telefonaflytninger og lignende ja der får man medhold i det så

disse kendelser i dag og

jo bare spørge i relation til sådan et forslag her når en dommer

og vurderer de her situationer er det så en almindelig mistanke en bestyrket mistanke en særlig bestyrket mistanke eller hvad er det der skal til

ikke drøfte det nærmere her i dag men det er bare et argument fra min side om at

en behandling både hos politiet

ligger i det jeg tror de har mere erfaring i det end vi har men jeg kan sige

positivt indstillet hvis der skulle komme sådan et krav men indtil da

afvisende over for det her men som sagt ikke mere afvisende end

er belæg for det fra de sagkyndiges

foran et valg og der er jo også den chance at venstre kan beholde magten

i udsigt på det her område altså kan danskerne forvente markant flere nummerpladescannere efter et folketingsvalg hvis statsministeren efter valget stadig hedder lars løkke rasmussen

lytter vi selvfølgelig til det der kommer fra fra rigspolitiet og hvis de siger

kan nå væsentlig bedre resultater med flere nummerpladescannere

har behov for ja så kan man forvente en positiv indstilling

fra den socialdemokratiske side men mener venstre grundlæggende at det er rigspolitichefen der skal bestemme det her og ikke et flertal i folketinget

vi lytter til sagkundskaben lad os tage et tænkt eksempel

brug for et kamera mere så skulle der

det tidligere punkt i forhold til kvaliteten

myndighederne må opbevare indsamlede data om borgerne

man populært kalder metadata

vores opfattelse at borgerne i vores samfund skal kunne bevæge sig frit i det offentlige rum uden at blive overvåget og uden

blive registreret

undtagelser fra det

er der efter vores mening behov for strenge regler

jeg synes

at regeringen markant forlænger den periode

hvis man får kendskab til for eksempel grov kriminalitet

hvor de indsamlede data kan være af afgørende betydning for den videre efterforskning

men med den argumentation er der jo bare ingen afgrænsning ingen afgrænsning i forhold til tidslængden af opbevaring af data

hvor man for

ordene fra forslaget

til for eksempel grov kriminalitet eller lignende hvor de indsamlede data kan være af afgørende betydning for den videre efterforskning den situation kan man altid forestille sig så

tolv måneder fem år halvtreds år altid

forslag ikke er stillet altså i det hele taget synes jeg

jeg en diskussion for mange mange år siden her i folketinget om faktisk præcis det samme emne det var så ikke nummerpladescannere men

anden form for overvågning

indopereret en chip

så man løbende kunne fastslå hvor alle borgere i danmark havde været hvornår

indgreb som jo aldrig nogen sinde ville gå ud over nogen uskyldige borgere

et fysisk gerningssted

omkostningerne ved den type forslag præcis som man selvfølgelig også må diskutere omkostningerne i forhold til at bevare et ubegrænset antal data i en ubegrænset

skyldig i noget som helst i forhold

synes vi simpelt hen ikke at forslaget dokumenterer eller for den

skyld bare sandsynliggør tilstrækkeligt med positive effekter til at opveje de negative effekter af den markant forlængede

tilfældige borgere

meget gerne være med til at diskutere om der skulle være enkelte områder gerne med input fra politiet

er uhensigtsmæssig i forhold til at opklare konkrete forbrydelser men en helt generel og markant forlængelse af opbevaringsfrister for metadata kan vi under ingen

huden på folk det synes jeg selv ville være

for meget men jeg vil gerne spørge ordføreren om

kunnet fastlægge den her politik helt selv med de her slettefrister hvor havde vi så ligget henne for jeg synes jo ikke at der kom sådan en afvejning af hvad

stillet måske

kunne opklare alle forbrydelser hvor der er et fysisk gerningssted gerningssted i forhold til det andet

ligesom venstre jeg kan ikke sige

det sted er sikkert også under forandring i forhold til forskellige opfattelser i samfundet og især i forhold til hvad politiet mener er nødvendigt jeg vil ikke fastlægge det

at vi i udvalgsbehandlingen kan invitere politiet ind

kigge på om der er nogle helt uhensigtsmæssigt korte tidsfrister som forhindrer konkret opklaringsarbejde og så vil vi kigge positivt

det man så kan diskutere i den sammenhæng er hvor meget de private organisationer skal have lov til eller firmaer der reelt vil tjene penge på os hvor langt skal de have lov til at gå når de følger os for det gør de jo via vores telefoner

staten der jo er sat i verden for at beskytte os

have lov til men det var egentlig ikke det jeg ville ind

det kan vi jo tage på et senere tidspunkt ligesom jeg er glad for at vi også kan tale om det her i udvalgsarbejdet men jeg vil gerne spørge herre søren søndergaard

med for eksempel overvågning af den her karakter

man har en mistro til at politiet vil

det kan være brodne kar inden for politiet alle steder hvor der er et register er der en risiko for misbrug derfor er vores udgangspunkt at

hvor det er nødvendigt det er så en afvejning og jeg har nævnt hvilke afvejningsting vi vil have med må jeg så ikke godt lige sige til

ordfører at

den smarte forbryder tager ikke sin mobiltelefon

på tyvetogter man efterlader den derhjemme

sagde tidligere i sit spørgsmål til fru trine bramsen

nogenlunde rigtigt citeret jeg bliver så glad

for at nummerpladescannere kan være eller er gode redskaber for politiets opklaring af kriminalitet derfor har de dem så langt er vi jo så enige men de data som nummerpladescannerne genererer skal behandles med omtanke de fleste data slettes efter fire og tyve timer hvis de ikke rammer et såkaldt hit i forhold til om de tilhører en bil som politiet på en eller

en interesse i og hvis der er gode grunde til at gemme data længere så er der mulighed

siger dansk folkeparti så at der er behov for en udvidelse af slettefristerne altså af de regler

politiet ikke fulgte de nuværende regler

set ikke var bevidst misbrug eller noget i den stil

opbevare nogle data som

brugte man så de data til noget nej det gjorde man ikke

som var gemt i tredive dage for længe og hvis der havde været et meget stort behov i politiet for at kunne opbevare dem i for eksempel tres dage i stedet for i tredive dage så havde de nok brugt dem i den tid hvor de havde de data det gjorde de

generelt har en mistillid til politiet eller mistænker politiet for bevidst at ville misbruge data nej

at der er en sårbarhed jo flere data det offentlige det kan være politiet det kan være andre myndigheder

jo større er risikoen for læk ubevidste læk det kan også være fremmede magter som hacker sig ind og misbruger data

en helt anden sammenhæng end det de egentlig var tiltænkt så ja digitalisering er godt digitaliseringen giver også politiet gode redskaber i forhold til at opklare kriminalitet men de data som de har

skal vi benytte med omtanke og jeg ser ikke nogen grund til at udvide politiets slettefrister i forhold til de data som nummerpladescannere

tak

er sager i dag hvor politiet har behov

man faktisk er imod det her forslags ordlyd

i forhold til at der står at fristerne bare partout skal forlænges

til at forbedre den måde

datalagringen foregår på i dag

har tidligere i debatten kommenteret muligheden for

at gemme data fra nummerpladescanninger i helt op til to år det er ikke normen men det kan man faktisk hvis det er

så lad os få en debat om

behov for at opbevare vores data på en måde sådan at politiet kan bruge dem endnu bedre end

et dataetisk råd for et par år siden begyndte

vi i endnu højere grad end tidligere her i folketinget at diskutere nødvendigheden af et dataetisk råd og dataetik så har der været et arbejde regeringen har nedsat et udvalg

der er nok andre her på planeten der har talt om

igennem tiden men hvor er det dog glædeligt at der nu er kommet et dataetisk råd nu må vi så se om det er

som man også kommer til at kigge på der og som

til at lytte lidt ekstra til her i folketingssalen

det partout skal forlænges så kommer vi

mange af de eksperter der sidder ude i det danske land

på hvad det er vi sidder og lovgiver om herinde de siger

ikke er måden

nogle små specialmanøvrer der skal til for at løse opgaven bedre hos politiet

imod forslaget det er radikale venstre og

arbejdsredskab for politiet og det har særlig vist sig at være vigtigt i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet vi er enige med forslagsstillerne i at grænseoverskridende kriminalitet skal bekæmpes derfor har vi også i samarbejde styrket indsatsen omkring grænsen på den seneste finanslov vi har afsat fem og halvfems halvfems million kroner til ekstraordinære indsatser i grænseområderne herunder grænsekontrol vi har sammen med dansk folkeparti styrket lufthavnskontrollen og afsat to million kroner årligt frem til

to og tyve til flere stikprøvekontroller vi ønsker også kontrol med vores grænser og vi ønsker også at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet derfor skal politiet have

de bedst mulige redskaber til at udføre deres arbejde men det at ændre slettefristerne som dansk folkeparti ønsker er ikke noget man gør bare sådan lige fra den ene dag til den anden der er flere regler at tage hensyn til herunder reglerne for databeskyttelse

for en længere diskussion før der ændres i bekendtgørelsen det konservative folkeparti har sympati for forslaget

muligheder aldrig har været bedre og hvor udviklingen aldrig har gået hurtigere og på mange måder

det jo et privilegie det er det også når det kommer til den måde man kan bekæmpe den kriminalitet på som de fleste af os

nok vil være bange for på et eller andet tidspunkt at blive ramt af eller som ingen håber at deres kære nogen sinde skal udsættes for

også når det kommer til nummerpladescanning som jo har vist sig at være et uhyre effektivt redskab tidligere

sæsonen stillede vi en del udvalgsspørgsmål til ministeren for

finde ud af hvordan andre lande opbevarer og bruger

her data og det stod ret hurtigt klart desværre at danmark ikke er et særlig ambitiøst land

og der kunne vi jo se at man i storbritannien har en anden kurs på det her område end vi har i danmark der har man valgt at satse massivt på at have mange scannere

tid hvor politiet kan lagre dataene og frit tilgå dem uden nogen form for dommerkendelse det synes jeg egentlig grundlæggende er meget meget fornuftigt

jeg tror ikke det er forkert at sige at hver gang retsudvalget er på besøg rundtomkring i politikredsene og taler med

er det meget ofte måske altid

kunne gøre arbejdet lidt nemmere

det synes jeg da man skal bide mærke i og tage med sig at vi har den her mulighed der blev fra talerstolen foreslået

en alternativ løsning hvor man på den ene side hæver barren for hvor lang tid vi må lagre dataene og på den anden side siger

så skal der måske lidt mindre til før man skal bede om

det kun er de grovere sager man går efter og der skal måske være en dommer der nikker hvis der er

ønske om at trække det her nedad vi har et ønske om at

at en forlængelse af en forbedring

diskuterer overvågning skal overveje hvem

der overvåger os jeg synes at oplevelsen er at når vi diskuterer de her ting i folketingssalen og det handler om politi og efterretningstjeneste

med lidt overvågning når det er staten der gør det

tjene penge det er ikke så kontroversielt men når man gør det fordi man gerne vil holde samfundet trygt

det åbenbart enormt kontroversielt den sondring har jeg aldrig forstået jeg mener det burde være fuldstændig omvendt at vi skulle gå meget langt for at sørge for at vores myndigheder havde lov til at holde vores samfund trygt og være meget mere på tæerne over for

internetgiganter mange af dem har ikke engang lyst til

var dem vi skulle føre den hårde kurs over for ikke over for myndigheder

jeg skal sluttelig sige

blev diskuteret om det her skulle op i dataetisk råd at det kan man jo gøre dansk folkeparti er det eneste parti der ikke har nikket til ideen om dataetisk råd

brug for smagsdommere til at fortælle os hvad vi måtte mene om datasikkerhed eller

tale om eksperterne der har en holdning til det

det her forslag vil jeg spørge ordføreren

en grænse det er der jo garanteret også

politiet

kunne opbevare noget i meget lang tid hvis vi

kan forsvares det er jo i

på det her område mener jeg at vi skal bevæge os længere end storbritannien for som jeg har forstået det

at man opbevarede alle oplysninger i op til

a la de oplysninger som herre rené gade fremhævede som man opbevarede i to år men det var alle oplysninger man havde lov at beholde i en år det synes jeg jo egentlig er rimeligt nok men det siger sig selv at

hvis alternativet kom i retsudvalget og sagde at man syntes at grænsen skulle være tre måneder

ville

få perspektivet med om hvordan vi bliver overvåget som privatpersoner af

jeg hylder mange store virksomheder for at skabe vækst og fremdrift og nye muligheder servicer men det er påfaldende at man ikke har større fokus på hvad vi egentlig giver dem lov til

skal vi netop have tillid til at staten vil os det godt

af det der giver sammenhængskraft herhjemme i danmark så point for

der givetvis er techgiganter der ved mere om herre rené gade og mig selv og alle andre danskere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

dansk folkeparti begrunder blandt andet forslaget med at

der skal være kontrol med hvem og hvad der kommer ind i danmark efter den samme model som der jo allerede kendes fra grænsekontrollen mod tyskland i bemærkningerne til forslaget fremhæver dansk folkeparti en række af de resultater der er opnået med grænsekontrollen imellem danmark og tyskland og der peges blandt andet på antallet af beslaglagte våben afviste personer rejste sigtelser i

blandt andet menneskesmugling våbenbesiddelse og narkosmugling derudover

henviser dansk folkeparti til at de svenske myndigheder har løsladt fire mænd dømt for terrorforsøg mod mål i danmark ligesom der også henvises til det terrorangreb der fandt sted i april to tusind og sytten i stockholm og som blev udført af en afvist asylansøger jeg vil gerne starte med

slå fast at regeringen er meget optaget af at sikre at danmark er et trygt og sikkert samfund at leve i regeringen

derfor også gennemført en række initiativer over de seneste år blandt andet i de grænsenære områder med det formål at styrke borgernes sikkerhed og tryghed et af initiativerne er jo som bekendt at regeringen gennem de seneste tre år har fundet det

nødvendigt at have grænsekontrol ved grænseovergangene til tyskland for selv om vi jo lige nu oplever meget meget lave indrejse og asyltal i danmark er det vigtigt at holde sig for øje at der fortsat er et pres på europas ydergrænser og også en forhøjet risiko for at asylansøgere bevæger sig igennem landene i europa uden opholdstilladelse og mod danmark samtidig er terrortruslen imod danmark fortsat alvorlig

meddelt kommissionen at danmark fortsat finder det nødvendigt at opretholde grænsekontrollen ved grænserne til tyskland i yderligere seks måneder danmark står ikke alene med de her udfordringer frankrig sverige og østrig har også valgt at opretholde deres midlertidige grænsekontrol og den danske grænsekontrol gennemføres i en tæt koordination med andre lande

i den forbindelse så også meget glad for at kunne konstatere at dansk folkeparti er enig med regeringen i at kontrollen ved den dansk tyske grænse rent faktisk gør en forskel i den periode som som vi har været igennem

netop som sagt både blevet beslaglagt våben og afvist knap otte tusind mennesker i den situation

der har været gældende igennem de seneste tre år har grænsekontrollen mod tyskland derfor også været et både nødvendigt men også et vigtigt redskab men det er samtidig vigtigt for mig at understrege at regeringen grundlæggende er tilhænger af schengensamarbejdet og også den fri bevægelighed på tværs af europa det betyder jo så også at

behovet for en tilpasning af den politimæssige indsats ved grænsen helt grundlæggende

er regeringen optaget af at vi gennemfører de initiativer der er nødvendige og som samtidig er mest effektive når det kommer til spørgsmålet om grænsekontrol

i første omgang afhænge af om schengenreglerne reelt er opfyldt eller ej de danske myndigheder vurderer jo derfor så også løbende det aktuelle trusselsbillede

den aktuelle vurdering fra rigspolitiet er at

indføre midlertidig grænsekontrol ved andre grænser end ved sø og landegrænser til tyskland men det betyder selvsagt ikke at

andre initiativer end lige præcis grænsekontrol

blandt andet også baggrunden for at dansk politi løbende gennemfører kontroller

grænsenære område til sverige derudover

meget godt samarbejde mellem politiet i danmark og politiet i sverige

ensbetydende med at politiet ikke er til stede faktisk tværtimod afslutningsvis vil jeg sige at

regeringen fuldstændig deler dansk folkepartis mål om at sikre et trygt og sikkert danmark men i den nuværende situation

er der altså ikke et grundlag for at indføre grænsekontrol mod sverige og regeringen kan derfor på den baggrund ikke støtte det beslutningsforslag der ligger her

ud fra bla fordi det fungerer ganske udmærket og hvis det fungerer

selvfølgelig hørt hvad ministeren siger oppe fra folketingets talerstol men men hvorfor

med de gode erfaringer som vi har fra den dansk tyske grænsekontrol hvor vi afviser personer

var at vi havde danske myndighedspersoner politi og hjemmeværn og så videre stående der så var de knap otte tusind personer som ikke har haft dokumenterne i orden

grund til at antage at det samme vil gøre sig gældende i forhold til sverige er ministeren enig i at hvis

man indfører grænsekontrol på den dansk svenske grænse

begynde at afvise personer som ikke vil have lovlig adgang

indføre grænsekontrol nøjagtig

som vi også gør i forhold til den dansk tyske grænse skulle

så vise sig at der rent faktisk er et pres på grænsen imellem danmark og og sverige lig det vi ser fra tyskland til danmark så vil situationen jo være anderledes men det er jo logisk at man hvis man

som ved stikprøver fordi det baserer sig på det samme og

dansk og svensk politi jo netop samarbejder omkring de her ting og at presset på grænsen imellem sverige og danmark

strømme af asylansøgere som vi ser

ikke kommer fra finland og sverige til danmark men

fanger og så videre men

man indførte kontrol på den dansk svenske grænse

så kan vi jo indføre grænsekontrol til sverige men

mener omvendt set heller ikke at man bare skal indføre grænsekontrol for at indføre grænsekontrol men nu er der en velfungerende grænsekontrol tror jeg

sige imellem tyskland og danmark og det glæder jeg mig rigtig meget over og jeg glæder mig selvsagt også over at det er noget af det

og kører ind i danmark og kan se at der bliver holdt øje

der bekymrer sig om sine borgere og gerne vil passe på det vi har det er et positivt signal

at sende til omverdenen men nu handler det jo om den anden grænse mod sverige og jeg vil gerne spørge ministeren

når ministeren kigger på situationen i sverige mener ministeren så at de svenske myndigheder har kontrol over udlændinge og integrationsområdet

over hele kriminalitetsudviklingen

særlig i dele af sverige i ghettoerne er der kontrol

de ligger som de har redt men det er jo i meget høj grad fordi man har ført en så lempelig udlændingepolitik som man har

er mit indtryk rent faktisk at svensk politi er er relativt effektivt om end de bare har en meget større opgave end dansk politi foran sig fordi der jo er ført så lempelig

er det klart at i det

igen vigtigt lige at understrege at

samarbejde med

i dele af de her lommer i sverige der kan jeg være meget bekymret for hvordan det stiller danmark i en situation hvor vores grænser i princippet står pivåbne

også for den meget meget hårde kriminalitet

svenskerne har ført så lempelig en udlændingepolitik

at få genoprettet situationen i sverige det er

i men det er nu engang min mening så ja det kan man da godt bekymre sig om men igen hvis vi kommer i en situation hvor presset fra sverige mod danmark bliver så stort

det giver mening at indføre grænsekontrol så indfører vi grænsekontrol

deri er det også godt at vide at dansk folkeparti i hvert fald nok også skal være behjælpelig

om at indføre grænsekontrol mellem danmark og sverige hvis nogen skulle være i tvivl

vi har mellem tyskland og danmark og som ministeren kort før debatten her har meldt ud på

forslagsstillerne begrunder forslaget med at de er bekymrede for at den stigende vold og kriminalitet i sverige potentielt set kan rykke fra sverige til danmark ligesom man ønsker at forhindre afviste asylansøgere i at rejse fra sverige og ind i danmark jeg kan godt forstå forslagsstillernes bekymring sverige

vores naboby malmø er jo vidne til omfattende bandekriminalitet til bilafbrændinger til skuddrab i et omfang der er langt højere end det vi ser herhjemme derfor har vi i socialdemokratiet også fulgt med i udviklingen i

og tager bekymringen alvorligt vores retsordfører trine bramsen har således tidligere haft justitsministeren i samråd og spurgt til sandsynligheden for at bandekrigen i malmø kunne blive grænseoverskridende og direkte farlig for danmark dengang var meldingen at dansk politi var meget opmærksom på udviklingen men at man ikke oplevede en sammenhæng mellem kriminaliteten i malmø og kriminaliteten i københavns og nordsjællands politikredse ligesom rigspolitiet heller ikke havde kendskab til at kriminaliteten i det svenske rocker og bandemiljø var relateret til konflikter i danmark og når det gælder de afviste asylansøgere

indgår vi jo i et eu samarbejde der gør at vi kan sende eventuelle personer der har fået afslag på asyl i sverige tilbage til sverige så selv om vi ligesom dansk

forstå ministeren er bekymrede og har en

for nuværende begrunder en grænsekontrol men selvfølgelig

en opfordring til regeringen om at sikre at dansk politi fortsat holder nøje øje med situationen men men på den baggrund kan

ikke støtte op om beslutningsforslaget skulle hilse fra det radikale venstre og sige

ikke bakker op om beslutningsforslaget

grænsekontrol er grænsekontrol altså det at passe på landets grænser

er forskellige ting der skal afvejes altså det skal selvfølgelig være sådan

den melding ministeren kommer med her i dag

den vi tidligere i et samråd har fået fra justitsministeren

ikke tjene noget formål der vil det ikke have en effekt

hvis det var fuldstændig omkostningsfrit at indføre grænsekontrol

den vi har nu men det betyder jo noget også for

de kriminelle der måtte være grænseoverskridende når man indfører grænsekontrol det betyder noget

indenrigshandelen med bornholm og resten af landet det betyder noget for pendlere det betyder noget for for erhvervslivet og derfor

væsentligst af alt synes jeg i diskussionen som dansk

også rejser her er jo at rigspolitiet ikke vurderer

rent faktisk er gennemført jeg synes det her i høj grad er

om grænsekontrol sådan rent principielt i dansk

mener vi jo at grænsekontrol principielt er en god ting vi vil godt passe på landets grænser og det gør man altså ved at stå på selve grænsen så passer man også på sit

holdning til grænsekontrol sådan rent principielt så kan der være nogle praktiske afvejninger i forhold til erhvervsliv og pendlere og så videre det kan der være og det er jo fair nok det er jo nogle praktiske hensyn man

grænsekontrollen mod sverige men i den principielle holdning til grænsekontrol

at man naturligvis vil følge situationen i forhold til grænsen mod sverige tæt

et formål der bliver tjent ved at have en grænsekontrol fordi der også som jeg beskrev er nogle ting der trækker i den modsatte retning

og folk som som ville os det ondt som

man fik fat i ved grænsekontrol var det jo en anden diskussion men tingene er jo ikke helt så sort hvide som dansk

forlængelse er vi på den anden side af et folketingsvalg

vi havde sammen med den daværende regering jo gjort en hel del for at øge den daværende bevogtning af vores grænser og i samme øjeblik som

tilbage næsten fra dag et

vil gerne spørge den socialdemokratiske ordfører kan socialdemokraternes ordfører garantere at hvis regeringsmagten tipper så vil man forlænge grænsekontrollen så vil man bevare den kontrol vi har er det en garanti danskerne kan få lige her foran et valg

fortælle om hvordan den vurdering af hvorvidt grænsekontrollen skal forlænges både baserer sig på åbne

og lukkede underretninger og dem har jeg adgang til nu dem vil vi måske hvis vælgerne vil det sådan at der er en socialdemokratisk regering når vi når november jo så have adgang til og det vil selvfølgelig være den konkrete den konkrete vurdering af trusselsniveauet

rejser i dag i forhold til grænsen mod sverige

jo ikke spørge ministeren om det men det vil være det samme svar man ville få

har været dybt optaget af lige præcis den problemstilling som dansk

rejser med beslutningsforslaget her i dag vi har sågar haft justitsministeren i samråd fordi vi er bekymrede for om det kriminalitetsbillede vi ser i sverige

nå over grænsen til danmark og det vil vi selvfølgelig være lige så optaget af efter et valg

den minister vi har nu jo fremlægger meget klart hvordan det må komme an på en konkret vurdering af hvad det

man kan opnå om det er bedst med stikprøver som ministeren sagde eller risikobaseret grænsekontrol eller er der

kan være behov for en en egentlig fast grænsekontrol

bevogtes selvfølgelig for at passe på danskerne og at det projekt med det grænseløse europa jo er en undtagelsestilstand i forhold til

spørgsmål om man med med et pennestrøg

på den anden side af et valg og ikke vil give løfter

et væsentligt spørgsmål jeg synes faktisk det uhyre væsentligt spørgsmål og det vil jeg gerne have at

socialdemokraterne svarer klart på

det bør man da kunne kunne sige klart og tydeligt

sige helt i starten af min tale at vi bakker op om den forlængelse som ministeren har meldt ud på facebook nu

den bakker vi op om nu den bakker vi op om under en valgkamp og den bakker vi op om efter

jeg mener at den grænsekontrol er absolut nødvendig

landets borgere for danmarks borgere er grænsekontrol et absolut gode gid den også var der mod sverige

når man så medtænker at de ydre grænser omkring schengenlandene overhovedet ikke er sikre men er pivåbne så synes jeg synes jeg at det

er nødvendigt at få et klart svar på om man vil give et løfte om

og vi skal have styrket schengensamarbejdet

at jeg kan give præcis det samme samme løfte som integrationsministeren kan

i forhold til grænsekontrollen og bakker op om den forlængelse

tak for ordet jeg er

enig med forslagsstillerne i

kan være et effektivt middel i særlige situationer og ud fra hensynet til vores interne sikkerhed det er meget vigtigt at

grænsekontrol ikke kommer uden omkostninger det belaster dem der bor tæt på de der skal drage hen over grænsekontrollen som pendlere koster årsværk i politiet og kræver en omprioritering af de opgaver politiet har for at frigøre de nødvendige ressourcer man skal altså afbalancere sin indsats her

også afgørende at et sådant tiltag står mål med den trussel man opfatter mod danmark og det migrationspres vi oplever fra andre lande i forhold til situationen i sverige som beslutningsforslaget handler om mener vi at en eventuel sikkerhedstrussel fra afviste asylansøgere i sverige løses langt mere effektivt via det tætte samarbejde vi har mellem vores politi og vores efterretningstjenester derudover oplever vi ikke på nuværende tidspunkt

migrantstrøm fra sverige der kan retfærdiggøre øget grænsekontrol og de ressourcer der er forbundet hermed på den baggrund

kan venstre ikke støtte

rent principielt er det venstres holdning

lidt fjollet med grænsekontrol jeg tror at man i en eu valgkamp førte valgkamp på at det var fjollet at etablere grænsekontrol mod tyskland nu har

selvfølgelig er vigtigt at vi fører kontrol med vores egne grænser og har

man kan jo føre grænsekontrol på mange måder man kan stå fysisk på grænsen

man kan indgå et samarbejde med andre og så kan man være meget

er nervøs for og så skalere sin

jo oplevet at vores tro på at den ydre grænsekontrol i

kontrol langs den dansk tyske grænse og det har vi så valgt i dag

det skyldes jo at der er et trusselbillede der der tilsiger at vi gør det det samme kunne sagtens gøre sig gældende over for sverige men vi mener bare ikke

jeg er jo helt på på linje med

og herre mads fugledes argumenter imod grænsekontrol og at etablere grænsekontrol mod sverige hvis man kigger på hvad det er der foregår i sverige med den

asyl og udlændingepolitik som man har ført igennem

fra svensk side når man kigger på de bandeproblemer

man kigger hvordan der kan være brændtattentater bombeattentater mod svenske politistationer

ude og sige at antallet af ekstremister altså radikale islamiske ekstremister er steget fra et par hundrede til flere tusinde og man ved at der også er en masse illegale indvandrere og afviste asylansøgere som man ikke har godt nok styr på fra de svenske myndigheder side er jeg faktisk til at sige hvad er egentlig argumenterne imod dansk folkepartis

beslutningsforslag er herre mads fuglede ikke enig i at situationen i sverige er meget meget kritisabel

reagere fra dansk side hvis ikke man ønsker at stemme for

har venstre så nogle andre nye tiltag man kan gøre for at beskytte den

jeg opfatter sverige som et land der på grund af en letsindig og uigennemtænkt udlændingepolitik på nogle områder nærmest er i frit fald derfor er det jo vigtigt at vi holder nøje øje med udviklingen i sverige og jeg vil slet ikke afvise at vi kan komme i en situation

dansk svenske grænse kan gøre at det kan være nødvendigt at lave en permanent grænsekontrol og det øjeblik

grænser eller ikke grænser at danmark har været medlem af

schengen siden to tusind og et

men erfaringen er relativt kort hele vores historie tilsiger os

have en grænse hvorfor for at beskytte landet og for at beskytte danskerne derfor synes jeg det er noget pjat når man taler

om om grænsekontrol som om det var et eller andet mærkeligt en eksklusivitet et eller andet besynderligt det er da en naturlig tilstand at have en grænse også en mod

kommer til til at handle om at det

utrolig ekstraordinært og mærkeligt

grænsekontrol mod sverige men men det har vi da

man kan indgå i et samarbejde med andre lande og det det vi har gjort igennem mange år for

at holde øje med både egne og en ydre grænse og da der gik hul på europa opdagede vi at det samarbejde vi var i

nok til at sikre den dansk tyske grænse

ændrede vi vilkårene langs den grænse det kan også godt ske over for sverige det vil jeg slet ikke afvise og jeg er helt enig med

langballe i at det definerer en nation at man har styr på sin egen grænse og vi skal holde nidkært øje med hvad der foregår langs med den dansk svenske grænse

involveret i den her proces giver os grund til at ændre forholdet langs den

lige så hurtigt vi overhovedet kan komme af sted med

det nye er jo at man har indført den her grænseløse utopi hvor man har nedlagt nationalstaternes grænser internt i europa samtidig med at den ydre grænse som jo egentlig var

selve forudsætningen for at det andet skal fungere er fuldstændig gennemhullet som en si det

jeg det er naturligt at landene

som de har gjort historisk og har erfaring med nemlig at indføre en grænse og

man gør det vanskeligt at krydse en grænse desto mere vanskeligt bliver det at handle at arbejde på tværs af de grænser bevæge varer over de grænser og så videre

altid et spørgsmål om i hvilket omfang

grænsekontrol jeg tror ikke at dansk folkeparti taler for hermetisk lukkede grænser og det er heller ingen andre der gør hører jeg vi er nok bare ikke der hvor dansk folkeparti er

kontrolindsats ved grænsen vi mener at vi har kontrol med det

er ved grænsen og hvis det skulle ændre sig så vil vi gerne være med til

krydser en dansk landegrænse

og indgangen til vores land og alt det der er vores og når jeg bliver gjort opmærksom på det enten via et skilt eller en

politibil diskret parkeret i siden eller hvis der er grænsebomme

så vidner det om at her er der nogen der gør en indsats for at passe på mit land og det er jeg altid glad for og jeg er tryg ved at vi har myndigheder der skalerer vores indsats langs den grænse som er så vigtig alt efter det behov der nu måtte være

ved grænseovergangene mellem danmark og sverige

det man så bruger i forslaget som eksempel for at argumentere for det er den her gruppe personer fra sverige som i to tusind og ti var rejst fra stockholm til københavn for at begå en terroraktion mod

dansk folkeparti skriver i forslaget

fra stockholm gennem de åbne grænser til danmark men det er simpelt

er forkert det er det rene sludder disse mennesker var blevet overvåget hele

inklusive når de var på toilettet

overvåget den lejlighed de var endt i i herlev var overvåget massivt overvåget og de blev anholdt på præcis det tidspunkt hvor skulle til at begå deres udåd

den maksimale straf i forhold til det som de havde planlagt

hvis de havde siddet på øresundsbroen fire og tyve syv og beslaglagt lidt for lange knive fra svenske spejdere

fysiske grænsesteder ville have forhindret de kriminelle i at komme fra sverige til danmark men så snakker vi jo ikke om en stikprøvegrænsekontrol så snakker vi

bliver undersøgt hvor hver evig eneste legitimation bliver kontrolleret

tusindvis af ansatte til det job og ville det så forhindre at man kunne komme

naiv

ikke komme med gode råd her fra talerstolen

og at den her terroraktion var blevet gennemført

der kan bestemt være situationer hvor det kan være fornuftigt

grænsekontrol men efter vores opfattelse er det ikke først og fremmest et politisk skøn men et politifagligt skøn i forhold til hvor ressourcerne er bedst anvendt vi vil i hvert fald ikke være med til en situation hvor det der rent faktisk kan redde liv bliver erstattet med noget som viser sig ikke at holde og derfor har vi den

fremlægger en argumentation der går på

bedste anvendelse af deres ressourcer

kigge på det

er ikke sket indtil videre og derfor

mod tyskland mener enhedslisten at den grænsekontrol skal køre videre

afhænger det fuldstændig af hvad politiet kommer

af hvad vi vi ved jo fra forskellige bandekrige at mange våben er kommet til danmark netop via resten af europa blandt andet fra balkankrigen hvor der blev solgt ud men vi kan jo se på de statistikker der er lavet at de såkaldte våben der er beslaglagt jo ikke

og at den grænsekontrol ikke fungerer

sidde og kontrollere folk som måske på forhånd ved om de skal køre over eller ej

enhedslisten faktisk ikke rigtig har nogen holdning

så har en holdning til grænsekontrol så vil enhedslisten lægge vægt på det men hvad betyder at lægge vægt på betyder

enhedslisten vil følge politiets anbefaling så hvis politiet anbefaler at det skal væk så skal det væk vil man bare følge den

etablere noget grænsekontrol så vil det indgå som et kriterie blandt flere har enhedslisten ikke en selvstændig holdning til

elementer vi vil kigge på

vi vil blandt andet kigge på

frie udveksling af varer og personer

kommer ind i danmark er fyldt med gift og kemikalier der kunne vi godt tænke os en stærkere grænsekontrol men vi vil da helt sikkert stille politiet

nogle af de spørgsmål om hvordan der kommer våben ind i danmark i øjeblikket når de nu tydeligvis ikke bliver taget på grænsen og om man kunne anvende ressourcerne bedre på en anden måde så jo det vil være en helhedsvurdering hvor

lyder meget morsomt i i ordførerens ører og det er

der fungerede en en fin og god grænsekontrol

det er for mig intelligent grænsekontrol at folk ved noget om hvem de skal vinke ind og ved noget om hvem der skal køre videre betyder det

grænserne fuldstændig og tage alt hvad der kommer

har påstået vi lever vi lever i den her ufejlbarlige verden hvor vi gør det så godt vi kan

men jeg anfægter og jeg mener

det er rigtigt at grænsekontrollen ikke er et politisk

til politiet at definere om der er en grænse eller ej det er

bare er forskellen er at vi forstår to ting ved grænsekontrol dansk folkeparti forstår grænsekontrol som nogle mennesker der står på et fysisk sted jeg forstår grænsekontrol som

man har kontrol med sin grænse og det kan man have på forskellige måder nu siger herre langballe at han er vokset op med en grænsekontrol hvorhenne i sønderjylland enhver vidste da hvor de kunne komme over grænsen enhver vidste da i herre langballes ungdom hvordan man kunne komme over grænsen uden at blive stoppet

nemlig herovre på sjælland hvor man tog til sverige det var vist

halvtredserne at den blev indført hvor vi ikke havde nogen grænsekontrol til sverige

troede egentlig også at dansk folkeparti var meget glade for det

men jeg synes bare at det er vigtigt at understrege at det at

aldrig nogen sinde kommet med en antydning af at man ikke kan gøre det på mange måder

er en fysisk tilstedeværelse finder jeg er meget betryggende og selvfølgelig hvis der er nogle steder hvor folk kan gå

så må man jo så sikre de steder jeg siger da heller ikke at fortiden var perfekt jeg siger bare at tanken om en grænsekontrol hvor der er toldere der forsvarer vores grænse

alarmerende og hvad de ikke føler er alarmerende finder jeg er helt i sin gode orden og alt det andet med hensyn til grænsekontrol af anden art

folketinget pålægger regeringen at indføre grænsekontrol ved grænseovergangene mellem danmark og sverige

jeg siger bare at grænsekontrol men ikke nødvendigvis ved grænseovergangene fordi man kan have grænsekontrol på andre måder

hellere have at de terrorister der kom fra

stockholm og kørte ned til danmark var overvåget hele vejen

eller at de havde taget en båd og var sejlet over et eller andet sted det ville vi hellere have og

lytter vi til forskellige eksperter

mod danmark herre søren søndergaard er vel klar over at en stor del af de efterretninger man havde om netop de her mennesker skyldes strammede terrorlove som man i danmark vedtog uden enhedslistens støtte det

til nogle forskellige jeg kan ikke helt forstå hvad det er for en grænsekontrol på den anden side

henviser man til regler som man selv efter min hukommelse for en stor dels vedkommende

har været negativ over for og decideret stemt imod i folketingssalen

det betyder jo ikke at der ikke er enkeltdele

man kan gå ind for altså jeg tror aldrig nogen sinde at

har hørt enhedslisten sige at man ikke skulle holde øje med potentielle terrorister jeg tror heller ikke herre peter kofod nogen sinde har hørt at enhedslisten har sagt at der ikke skulle være et internationalt samarbejde hvor man holdt øje med internationale terrorister jeg tror faktisk herre peter kofod ganske præcist kender for eksempel enhedslistens rolle i forhold til at sikre det samarbejde gennem europol så

det at vi er gået imod nogle bestemte forslag fordi de har indeholdt nogle ting som var uacceptable for os

kontrol med terrorister og så kan jeg stadig væk ikke helt gennemskue hvad det har

forslaget her om en fysisk grænsekontrol der vil tage en masse ressourcer

langstrømpe bliver censureret på svensk tv hun må ikke lege kineser ved at knibe øjnene sammen og hun må heller ikke kalde sin far for negerkonge den populære danske børnebog mustafas kiosk blev trukket tilbage fordi bogen både var racistisk og islamofobisk ifølge oprørte svenskere kønsneutrale legetøjskataloger svenske mænd som vil amme børn i ligestillingens navn ja der er egentlig masser af gode grunde til at lukke grænsen til sverige hermetisk af men

de fleste svenskere er trods alt fornuftige mennesker og de skal have mulighed for at komme ubesværet til danmark og få et pusterum fra al den politiske korrekthed grænsekontrol har jo omkostninger og hvis omkostningerne er større end gevinsterne

det er vores klare vurdering at omkostningerne ved grænsekontrol til sverige vil være større end gevinsterne på nuværende tidspunkt og derfor

de samme grunde som er blevet nævnt tidligere også

i alternativet hylder vi fuldstændig den frie bevægelighed mellem mellem schengenlandene i eu og det er jo også derfor at vi mener at vi skal bevare muligheden for

gange jeg tror ikke at vi er mange der har en interesse i at danmark skal træde ud af schengensamarbejdet

hvad det gør i forhold til de konkrete kontroller det vil sige alt det ekstra besvær og bureaukrati det medfører men noget helt andet er jo at hvis danmark ikke er med

vil der jo være en række andre ulemper ved det blandt andet at danmark ikke er med

ind og lede i forhold til grænseoverskridende kriminalitet og så videre hvis vi ikke havde mulighed for det

vi da i hvert fald i første omgang få problemer med den ulovlige migration og alvorlige kriminalitet som foregår over grænserne

af det der er interessant i forhold til beslutningsforslaget

de argumenter som dansk folkeparti kommer med i forhold til hvorfor grænsekontrollen har været en succes mellem danmark og tyskland

har nogen sammenligningstal tallene for blandt andet sigtelser før grænsekontrollen

afviste personer ved grænsen findes ikke fordi man ikke før afviste men der udviste man fra danmark men der var masser af udvisninger før

så der er ikke noget der peger på at at grænsekontrollen mellem danmark og tyskland faktisk har været

er jo også for afviste personer som er blevet afvist på grund af glemte og udløbne pas nogle af dem er eu borgere borgere som jo givetvis

har ret til at rejse ind i danmark når de har fundet deres pas

der er tre hundrede og syv og tres sigtelser for menneskesmugling under de her fem tusind sigtelser der har været siden grænsekontrollen

i sydsjællands og lolland falsters politi det slog jeg lige op er

fem og fyrre af dem sluttede uden tiltalerejsning ni og tres blev afgjort ved bøde og seks og tres sager blev afgjort ved dom

efter grænsekontrollen her blevet afgjort ved dom og så kan man spørge sig selv om

er jo én ting noget andet er hvad det koster af politiressourcer som kunne være brugt andre steder mens grænsekontrollen har stået på

og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til sigtelse for for eksempel tyveri er steget med en og halvfems procent

konsekvenserne af grænsekontrollen fordi de ressourcer som man tidligere brugte på responstid på sigtelser på

bliver brugt ved grænsen nu så de findes ikke mere ude i politikredsene

jeg synes at beslutningsforslagets bemærkninger er påstande

som der ikke findes belæg for i forhold til den store succes man mener at det har været at indføre dansk grænsekontrol mellem danmark og tyskland og når man holder det op imod hvad det har haft af konsekvenser pengemæssigt ressourcemæssigt sagsbehandlingsmæssigt for borgerne i resten af danmark som har brug for politiets ressourcer

her i folketinget altså hvor vigtigt er det for alternativet at man afvikler grænsekontrollen

hverken her i folketingssalen eller i pressen eller andre steder men jeg kan da sige at det er et element som er vigtigt for os fordi

europæiske samarbejde og en del af det europæiske samarbejde er jo at arbejde med at vi sikrer eus ydre grænser for netop at kunne sikre den fri bevægelighed

enhedslisten og alternativet mener det er en rigtig dårlig idé med grænsekontrol og sidder i forhandlinger

man så sige til socialdemokratiet med hensyn til grænsekontrol altså nu forudsætter vi jo så at rød blok vinder valget jeg tror stadig væk blå blok vinder

for at at komme med det her tænkte eksempel for jeg synes

skal hen at sætte en stemme på stemmesedlen om man vil ophæve grænsekontrollen

til for at vi skulle agere parlamentarisk grundlag men vi kommer jo helt klart til at

skal til for at vi ikke trækker vores støtte til en given regering og det gælder

stilling til ja det vil det da men jeg kan simpelt hen

som vil have en afgørende betydning for

vores støtte men det er ikke et

uvæsentligt element vi mener jo grænsekontrollen

forkert beslutning men der er jo også en masse symbolpolitik i det som vi ikke bryder os om

er et ikke særlig eu venligt træk

en grænsekontrol men nej jeg vil ikke

udviklet sig til en lidt mere principiel debat om

skal have grænser og det grænseløse europa som jeg kan

for at tage den principielle ting fra begyndelsen

grænser i sf vi går ind for nationalstaterne

hvis man har en nationalstat skal man også have en grænse vi skal vide når vi vedtager en lov her i folketinget

spørgsmålet er hvordan den kontrol

er der for mig at se meget symbolpolitik

dannebrog er der og man bliver glad når man kommer til danmark i sin bil som i gamle dage når man

på spørgsmålet om kriminelle kriminelle og terrorister

det ikke var grænsekontrollen der forhindrede det terrorangreb imod jppolitikens hus der var optræk til

andre måder at have grænsekontrol på end at have et skilderhus hvor der står en tolder og

en pragmatisk tilgang

så må sige en mindre skrap grænsekontrol

set det er en fordel at man kan køre over grænsen uden at man bliver kontrolleret og jeg synes det er en kæmpe fordel som vi har haft det i mange år at man kan tage til sverige uden at man bliver man bliver kontrolleret

livet for en masse mennesker også for den økonomiske udvikling i hele hovedstadsområdet jeg synes faktisk det er en positiv ting at man har fået en øresundsregion øresundsregion

i det omfang man kan undgå

ødelægges af for meget kontrol så synes

vanvittig overbevisende

udelukkes at en tilsvarende grænsekontrol ved grænseovergangen

på samme vis vil resultere i beslaglæggelse af våben og så videre det kan ikke udelukkes siger de

det kan blive sådan og sådan fordi det er forfærdeligt

særlig stærke argumenter og derfor er man jo nødt til hvis man skal være et seriøst parti

udgangspunkt i de faglige vurderinger der kommer hvis politiet på et fagligt grundlag siger

men der må jo være en vis faglighed

man diskuterer de her ting på

selvfølgelig ikke støtte det her forslag fra dansk

k nielsen står ligesom og priser samarbejdet i det man kalder for

du kommer kørende fra dansk side mod mod svensk side

kontrol der kan risikere at blive hevet til side jeg ved ikke om socialistisk folkeparti vil opfordre sverige til at droppe

i forhold til den grænsekontrol som danmark har nu mod tyskland

for socialistisk folkeparti er er det noget som man vil lægge meget vægt på

skal gå ind og afskaffe grænsekontrollen er det noget som man vil lægge vægt på i eventuelt kommende regeringsforhandlinger

fremfører forskellige krav til en regering efter et folketingsvalg jeg synes ærlig talt at vi skal afvente resultatet af valget før man begynder at diskutere hvilke krav der skal stilles jeg

har ingen anelse om om sf overhovedet kommer i en forhandlingsposition hvem

derfor er det jo et spørgsmål

i øvrigt vil vi ikke afskaffe grænsekontrollen det er det det handler om det handler om hvilken form for grænsekontrol man

eller andet skilderhus nede ved grænsen eller skal man have en mobil grænsekontrol en baglandskontrol som

jeg er faktisk glad for at min far

ind for at vi har grænsekontrol

men jeg er tilhænger af at vi har grænsekontrol til tyskland og det

har været relevant siden to tusind og femten ikke kun i forhold til

i to tusind og femten men også i forhold til danskernes sikkerhed

forsvare eus grænser sydpå

nødvendigt med en intern grænsekontrol men så længe der ikke er forsvar af ydre grænser synes synes jeg det er relevant med

dansk folkeparti foreslår og hovedargumentet

er at dansk politis

mange ressourcer på terrorberedskab på bandekriminalitet

passe på den dansk svenske grænse i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt

det kan ikke være anderledes det mener vi i hvert fald i

folkeparti danmark skal have grænsekontrol hvis det står til os også fordi vi ønsker at

danmark starter og hvor danmark slutter

tusind og seksten blev der indført grænsekontrol ved grænseovergangene mellem danmark og tyskland det er blevet forlænget

flere gange og også blevet forlænget i dag

i dansk folkeparti at den grænsekontrol som

har haft mod tyskland har været en en succes og selv partier der oprindeligt var modstandere af grænsekontrol roser nu kontrollen og de opnåede resultater jeg tror man kan finde repræsentanter fra

også fra andre partier som siger at det er godt at vi nu har fået

mod tyskland tal fra rigspolitiet

fra begyndelsen af i år viser at man i de tre år med grænsekontrol

afvist omkring lidt over syv tusind

knap otte tusind personer ved grænserne altså personer som ikke

andet menneskesmugling våbenbesiddelse narkosmugling der er altså med

videreføre og også udbygge grænsekontrollen det er vigtigt for en selvstændig og suveræn nationalstat som danmark at der er styr på grænserne og en rimelig kontrol med hvem og hvad der kommer ind og ud af landet ikke mindst af hensyn til landets og borgernes sikkerhed og tryghed det kan bestemt ikke udelukkes at en tilsvarende grænsekontrol ved grænseovergangene mellem danmark og sverige på samme vis ville resultere i beslaglæggelse af våben og narkotika ligesom menneskesmuglere ville blive opdaget og uønskede udlændinge ville blive afvist man kan sige at

komme til at ske hvis det er at vi får etableret grænsekontrol mod sverige

på mange måder er kommet ud af kontrol vi har også vores problemer i danmark men vi har trods alt ikke svenske tilstande

har malmø igennem en længere periode været en by hvor skudepisoder og sprængninger har så stort omfang at selv politiet det har man

på fornemmelsen har været ved at give op det svenske sikkerhedspoliti säpo vurderede ifølge jyllands posten tusind og sytten at de ekstremistiske radikale miljøer i sverige er vokset eksplosivt fra få hundrede

meget mere alvorligt

med forslaget at der hurtigt etableres grænsekontrol mellem danmark og sverige sådan at

en rimelig kontrol med hvem og hvad der kommer ind i landet

det giver mulighed for at opnå resultater i lighed med dem der er opnået med grænsekontrollen til tyskland det er endvidere muligt at grænsekontrollen mellem danmark og sverige kan forhindre afviste svenske asylansøgere illegale indvandrere i at rejse fra sverige og ind

opfattelse blive et mere sikkert land med grænsekontrol mellem danmark og sverige vi skal beskytte vores grænser

sit folk vi skal her i folketinget som ansvarlige politiske ledere beskytte det danske folk det er vores opgave

opfattelse udtryk for et svigt og manglende politisk lederskab når et flertal afviser dansk folkepartis forslag

ud fra de indlæg der har været fra ministeren og de forskellige ordførere

skulle kæmpe et godt stykke tid før der kom grænsekontrol mod tyskland og nu er den der

tidspunkt når dertil hvor der også vil være flertal for at etablere grænsekontrol mod sverige så det arbejder vi videre med

forslaget til folketingsbeslutning

at pålægge regeringen at opsige fns konvention om begrænsning af statsløshed regeringens holdning til beslutningsforslaget er at

det forslagsstillernes motivation for forslaget er blandt andet

kunne frakende fremmedkrigere statsborgerskab også i tilfælde hvor det vil medføre at den pågældende bliver statsløs

helt her fra begyndelsen

derfor gerne understrege at det

forslag naturligvis ikke skyldes at regeringen har nogen som helst former for varme følelser over for fremmedkrigere tværtimod de har vendt danmark ryggen og har kæmpet imod vore værdier vort demokrati og vores frihed vi skal derfor også gøre alt hvad vi kan

få taget det danske statsborgerskab fra fremmedkrigere

jeg er derfor også rigtig glad for at regeringen for nylig blev enig med dansk folkeparti om at vi administrativt kan frakende sådanne fremmedkrigere deres danske statsborgerskab hvis de har handlet i strid med landets vitale interesser en administrativ frakendelse vil som udgangspunkt kunne ske mens den pågældende stadig befinder sig i udlandet på den måde

vi i højere grad end i dag sikre at

disse mennesker netop ikke vender tilbage til danmark regeringen ser desuden ingen grund til at børn der fødes i de områder hvor det er ulovligt at indrejse og opholde sig automatisk erhverver et dansk statsborgerskab ved fødslen regeringen og dansk folkeparti er derfor også blevet enige om at stramme reglerne op på det her område så børn der fremover bliver født i områder hvor det er ulovligt at indrejse og opholde sig

automatisk får et dansk statsborgerskab hvis deres forældre er indrejst i strid med dette forbud frakendelse af statsborgerskab om det sker ved dom eller administrativt kan kun ske hvis den pågældende ikke bliver statsløs det skyldes blandt andet vores forpligtelser efter statsløsekonventionen som gør

ikke kan tage det danske statsborgerskab fra nogen hvis de derved bliver statsløse

men den samme forpligtelse fremgår så også af europarådets

syv og halvfems som danmark har tiltrådt og ratificeret

efter den europæiske menneskerettighedskonvention hvor det umiddelbart er vurderingen at det i udgangspunktet vil være i strid med kommissionen hvis en person fratages statsborgerskab i tilfælde hvor den pågældende ikke har statsborgerskab i et andet land eller er berettiget hertil

tror at danmark er bedst stillet ved at der er

international retsorden ikke alle konventioner er perfekte men vi står os bedst ved ikke at melde os ud de nye initiativer vedrørende

og deres børns statsborgerskab som regeringen og dansk folkeparti er blevet enige om viser jo også at der rent faktisk er et spillerum i forhold til frakendelse og erhvervelse af statsborgerskab uden at man skal melde sig ud af statsløsekonventionen en udtrædelse af statsløsekonventionen vil derfor efter regeringens opfattelse

ikke støtter beslutningsforslaget her men er meget glad for at

kan gennemføre nogle opstramninger på det her område så vi slipper for

lyst til at sige at der er det altså hensynet til danmark der kommer først og så må konventionerne vige

så er mit svar ja det har vi gavn af fordi vi netop er et lille land

årsagen til at vi ikke melder os ud af konventioner og heller ikke bryder konventioner

modernisere konventioner og naturligvis også at udfordre konventioner og gå til kanten af konventioner hvilket vi har gjort ad flere omgange og det er den lille nuance jeg synes er så afgørende at

er svaret jo det kunne man da godt fristes til man skal bare tænke på hvad det

man netop sikrer at der er orden også på den del der hedder om man om man kan gøre folk

i fællesskab lige her for nylig har bevist at

der også er rum i statsløsekonventionen

jeg føler mig ikke særlig overbevist af

ministerens svar om at det er en enormt god ting

konventioner fortolkes jo

alt efter hvor man er henne og det vil sige at

har noget at gøre med national vilje vil jeg sige men jeg

vil tilslutte sig artikel otte som man ikke har tilsluttet sig i statsløsekonventionen hvor der står at man kan fradømme folk statsborgerskab og at de dermed bliver statsløse

adfærd over for statens livsvigtige interesser det kan man faktisk

de folk der har lavet konventionen godt kunne forestille sig situationer hvor man faktisk tager statsborgerskabet og gør folk statsløse og at det ikke gør noget fordi man vejer hensynet til staten det vil sige danmark

danskerne og siger

hensynet til landet mere end at man gør en person statsløs det er dog interessant

har man faktisk med i statsløsekonventionen

politisk aftaledokument som man selvfølgelig selvfølgelig kan lave om og selvfølgelig også kan gå ud af hvis det er det ikke tjener ens interesser

lige en fredag eftermiddag før påske jeg tror der skal nogle større og retlige overvejelser

og jeg mener desværre ikke at det er så simpelt som

herre christian langballe står og fremfører det her når det er sagt siger herre christian langballe at

statsløsekonventionen og det jo bare er et dokument

ja men der er jo bare det ved det at

meget meget lang række af lande der har tilsluttet sig statsløsekonventionen og åbner man først en konvention skal man

hvor den forhandling så ender vi skulle jo nødig ende i en situation hvor vi bliver mere bundet eller kommer til at stille os dårligere i fremtiden end vi gør nu derfor mener jeg

set at vi gør det rigtige ved både tage at debatten det mener

helt afgørende også med andre lande

i de tilfælde hvor hvor det er fornuftigt for danmark og det har vi

overvejet det forhold at staten kan fradømme folk statsborgerskab og gøre folk statsløse og gøre det inden for konventionens grænser så

siger ministeren at at

sådan et let snuptag nej men det er heller ikke det jeg vil det

og selvfølgelig har man haft det fordi der altid er noget der opvejer

sig en konvention og på den anden side

nogle vitale hensyn i forhold til nationen

staternes befolkninger der bliver nødt til at være i orden

ned i forhold til at det er landets interesser der står over

et svar i en automat men man bliver bare også nødt til

det synes jeg også herre christian langballe skal at forholde sig til at danmark er et lille land og vi er altså et lille land der har gavn af at der også er en stærk retsorden i verden vi er simpelt hen for små til at

gå enegang på det her felt dermed ikke være sagt at vi ikke skal diskutere de her ting

skal tage det op med andre lande det synes jeg

ændre for eksempel statsløsekonventionen spørgsmålet er bare om vi vil ændre i samme retning og om vi er udfordret samme steder

det hele kommer til at stå og falde med og så jo netop

er besværligt og at der også noget risiko forbundet med det en anden del af diskussionen som også er vigtig og relevant og meget aktuel synes jeg er jo diskussionen om hvordan man så fortolker konventionen og hvor man lægger sig det

noget til hinder for at vi lægger os det samme sted som norge som jo

ikke kun stiller ansøgninger om indfødsret

men også hvis de er under efterforskning for en forbrydelse der kan medføre fængselsstraf på fem år eller derover

man nødt til at kigge lidt nærmere på

jo en rigtig dejlig lejlighed og tak til

spørge ministeren om man så har fået kigget nærmere

jeg tror godt at fru astrid krag kan huske

da vi satte arbejdet i gang med hensyn til netop udskydelse af

statsborgerskab til folk der var under mistanke for at

det var også en sag der tog noget tid og det er

afhængige af at andre lande ligesom skal svare os

men det der også er i det er at der er ganske store forskelle

meget stor forskel på landene og deres

sige både interesser på det her felt men også hvordan

håndterer det i virkelighedens verden det er en lang diskussion som vi også har brugt timer på

set enig i at det er vigtigt at afsøge præcis hvor grænsen går i de her ting og derfor synes jeg heller ikke at det er et dårligt eller et uinteressant spørgsmål fru astrid krag stiller faktisk tværtimod

et lidt højere tempo og det er jo skægt at tænke på at det må være lidt mærkeligt for

håndfaste løfter om at tage et opgør med konventioner

så det var tilmed ministeren selv dog i en anden funktion der kunne være både meget håndfast og meget mere utålmodig

at høre hvad det så er der er sket siden jeg

retsstatstraditioner og på rigtig mange stræk jo ikke

få konkluderet om vi kan ja udvide vores muligheder for

hvis de efterforskes for alvorlig kriminalitet vi kunne

at det jo var noget vi også efterlyste da den socialdemokratiske regering

altså netop at udskyde retten til statsborgerskab for de mennesker

haft det hele tiden at vi kommer til at tildele statsborgerskab til et menneske som man rent faktisk har i kikkerten for at kunne

til fare for fare for dansk sikkerhed og den danske stats

så det er jeg ganske godt tilfreds med at vi så nu er gået i gang med at undersøge om man kan gå længere synes jeg sådan set bare fru astrid krag skulle være glad for men det er rigtig nok jeg pressede den socialdemokratiske regering på det her og så fik jeg så lov til selv at løse det det er da en

ligesom sidste gang vil jeg benytte anledningen til at understrege at vi i

ikke lever på en øde ø men

en del af et større globalt verdenssamfund hvor de internationale konventioner udgør en del af spillereglerne herunder at ingen skal være statsløse derfor kan

om at opsige fns statsløsekonvention men jeg kan da godt forstå at dansk

forslaget de borgerlige partier gik

forekommer det mig at opgøret udestår i september to tusind og atten mere end tre år efter at ministeren tiltrådte blev man så langt om længe enige med unhcr

om at en ansøgning om indfødsret kan sættes i bero såfremt ansøgeren vurderes at være til fare for landets sikkerhed eller er sigtet

opgøret med konventionen men altså så langt så godt så

stille spørgsmålet om om vi er sikre på at vi ikke kan gå længere for selv om vi i socialdemokratiet bakker op om konventionen så er

nogen grund til at være duksen i klassen

skal vi selvfølgelig også gøre det for jeg deler til fulde ønsket om at kunne frakende dybt kriminelle og de såkaldte syrienskrigere deres danske statsborgerskab derfor har jeg også interesseret mig for hvad man

har jeg stillet udvalgsspørgsmål om ad et par omgange og senest i et svar fra udlændinge

at man ville se nærmere på om der er behov for at justere den danske tilgang så behandlingen af en ansøgning også i tilfælde hvor en person er under efterforskning for en forbrydelse der kan medføre fængselsstraf på fem år eller derover kan udsættes

spurgt ministeren ind til hvad status er og jeg tror egentlig jeg blev så meget klogere på det

ændret sig meget siden anden verdenskrig og de tanker som var fundamentet for fns konvention om begrænsning af statsløshed

for en terrororganisation

jo også nødvendigt at udfordre de rammer som konventionen lægger for vores manøvrerum i den sammenhæng og i socialdemokratiet vil

arbejde for at der bliver en bredere bane at spille på når det gælder muligheden for at frakende statsborgerskab men det konkrete beslutningsforslag her kan vi som sagt

forslag om at træde ud af statsløsekonventionen for snart mange år siden men men vi er vedholdende i df vi bliver ved og ved og ved men men det der er sagen

undtagelsesbestemmelser hvor man kan fradømme folk

de bliver statsløse hvis de

et lands vitale interesser det må man da i hvert fald sige at de her syrienskrigerne og burkabrude har gjort

alt det modsatte af hvad danmark står for og

øvrigt også kæmpe mod danske soldater hvorved de har gjort gjort sig skyldige i landsforræderi så jeg synes da

der holder sig godt men spøg til side

det ordføreren beskriver i forhold til artikel otte

altså at der er en undtagelsesbestemmelse i konventionen vi ikke har tiltrådt

handlerum det burde give os det synes jeg da lyder som noget det ville være rigtig godt at få belyst i udvalgsbehandlingen som vi jo har efter førstebehandlingen her og jeg

fik noget svar fra ministeren de to gange

få stillet nogle spørgsmål til det det ville jeg synes var utrolig interessant for vi er jo altså fra

meget optaget af bedre muligheder

frakendelse af statsborgerskab

også hele den her diskussion om hvad vi har af handlemuligheder når det kommer til berostillelse og jo også hele

om hvem der skal tilkendes det til at starte med så det synes jeg da er en interessant

tråd at forfølge i den udvalgsbehandling vi

vi er i venstre enige med forslagsstillerne i at fremmedkrigere er mennesker der ikke længere er ønsket i danmark

også glad for at vi sammen med dansk folkeparti har indgået en aftale om at vi administrativt skal kunne frakende fremmedkrigere deres danske statsborgerskab når vi så alligevel ikke kan støtte beslutningsforslaget

at vi ønsker at værne om vores konventionsmæssige forpligtelser

at vi ikke skal være kritiske når det kommer til de internationale konventioner som birthe rønn hornbech tidligere

konventionerne hverken gud pave eller hellige selvfølgelig skal vi udfordre konventionerne og gå til kanten men at melde os ud af dem vil skade den

retsorden som danmark har stor gavn af

er det at det ikke er de stærkeste staters ret der gælder derude altid i vores interesse jeg tror at vi kommer længere med andre værktøjer som den aftale vi netop har indgået hvor vi sætter hårdt ind mod de fremmedkrigere der har vendt danmark

og på den baggrund kan venstre ikke støtte beslutningsforslaget jeg skal hilse fra det konservative folkeparti og sige at det kan de

det sidste nøk ville være at man så siger at det

nogle har brændt deres pas

erklæret krig mod alt det danmark står for undsagt sig den danske stat undsagt sig danskerne og har de så fortjent at miste deres statsborgerskab jo det har de så er spørgsmålet hvad der vejer tungest en konvention eller

hensynet til til danmark og danskerne jeg ved godt hvad jeg vælger

forhold til grundloven er det min samvittighed der gælder i forhold til den lov og ret der gælder her og det vil sige at det må jeg vurdere også konventionerne på

aftaledokumenter som man burde konfrontere meget mere end man har gjort men ikke har været villig til fordi

er en form for sødsuppehumanisme som har trivedes i det her og som gør at man slet ikke

til anden verdenskrig en periode hvor mange mennesker fik frakendt deres statsborgerskab det var

meget anderledes end vores og det skabte en retsløs tilstand derude hvor der bare kom flere flygtninge og derfor

magnet på grund af vores meget fine samfund

vil altid være i vores interesse at der er så få flygtninge i verden

er gjort statsløse og er i

har nogle syrienskrigere som vi vil gøre alt for

tage deres statsborgerskab fra dem i det omfang de har dobbelt statsborgerskab og så har vi en international retsorden

i vores allerstørste interesse som den type

hvad angår vores lidenhed og vores attraktion hos mennesker der måtte ønske at rejse et andet sted hen

at statsløsekonventionen gør os noget godt

på det her område der handler om syrienskrigerne

og er kommet ind på artikel otte som vi af grunde som jeg ikke rigtig kender

hvor man så at sige kan fradømmes statsborgerskabet så folk bliver statsløse

vil jeg sige de gør på alle måder på alle alle måder nu

om at vi kan tage statsborgerskabet fra dem på fjerndistancen og så ville det sidste da være at man sagde

både astrid krag og inger støjberg om vi så bør bruge artikel otte og hvis det er det der er spørgsmålet

ikke i danmarks interesse at skabe flere statsløse som sådan i verden og vi ønsker ikke at være en del af en international orden hvor vi er med til

man læse i aviserne at hvor venstre tidligere har ført en udlændingepolitik der handlede om at skære ind til benet af konventionerne vil partiet ifølge lækkede papirer gå skridtet videre og træde ud af de konventioner der fører til uacceptable resultater jeg er

nysgerrig nu står vi på kanten af en valgkamp igen hvad kommer venstre til at gå til valg på i forhold til konventionerne den her gang

nyt lys så vil vi gøre det i i de situationer hvor det er i danmarks interesse

i det omfang at statsløsekonventionen skal

samråd og flere debatter fordi de har følt sig skuffet over tempoet men

hvad man så egentlig havde af ambition fra venstres side så

nyfortolkningen hvor lille kan den være hvor små ryk kan det være

vi taler om her jeg er med på at det med de store armbevægelser vi hørte under sidste valgkamp hvor man i sidste ende var klar til at opsige konventionerne mener venstre ikke længere og det kommer venstre ikke til at gå til valg på men

ikke putte lidt flere ord på hvad venstre går til valg på i forhold til konventionerne

meget bevidste om at der kan være det man har kaldt en systemrisiko her

gå så tæt på kanten af konventionen at

inden for paradigmeskiftet fordi vi

ønsker at slå fast at det der gør at

meget godt eksempel på den måde vi gør det på men vi gør det

vi ikke stormer ud af en konvention men går hen til

statsløshed er jo et stort problem for dem som det rammer

have en nationalitet og et statsborgerskab er

og det også derfor at fn blandt andet har sat sig som mål at afskaffe statsløshed i verden senest i

og fire og tyve i danmark har

den konvention vi taler om i dag konventionen om begrænsning af statsløshed baggrunden for konventionen synes jeg egentlig der er blevet redegjort fornuftigt for

de ting vi har forpligtet os til i den konvention er at give statsløse der er født i danmark adgang til

lempede betingelser det er jo en sag som har kørt

tusind og elleve kom det frem takket være journalistisk gravearbejde på dagbladet information at danmark i årevis havde brudt konventionen den daværende minister blev fyret

en undersøgelseskommission og der blev rettet op på på sagsbehandlingen

institut for menneskerettigheder udgav i tusind og atten en statusrapport som viste at der i danmark

var mere end fem hundrede mennesker der var statsløse under en og tyve år gamle og født i danmark og at tallet desværre

ifølge instituttet ville de stort set alle sammen have ret til dansk statsborgerskab og på den baggrund spurgte

som led i danmarks bekæmpelse af

ville kontakte de her mennesker de her fem hundrede børn og unge og gøre dem opmærksom på deres konventionssikrede ret til et dansk pas det afviste ministeren hun havde ikke tænkt sig at gøre noget ved det

det også kendt at de danske myndigheder fremover vil fortolke statsløsekonventionen på en ny måde sådan at statsløse indfødsretsansøgere der er omfattet af statsløsekonventionen men som samtidig mistænkes af

til fare for statens sikkerhed fremover vil få sat deres sager i i bero det er en problematisk procedure hvor institut for menneskerettigheder har sat spørgsmålstegn ved om den stemmer overens med statsløsekonventionen instituttet kritiserer i sin seneste årsberetning der blev offentliggjort

nye model ikke får besked om berostillelsen og at de derfor ikke har nogen mulighed for at få efterprøvet den sikkerhedsvurdering der kommer fra pet

men begrundelsen er ny den aktuelle begrundelse er at forslagsstillerne ønsker at fratage

også selv om det så betyder at de bliver statsløse efter enhedslistens mening

skal mennesker der har begået forbrydelser som fremmedkrigere selvfølgelig retsforfølges retsforfølges langt ind i helvede om

deres statsborgerskab er i vores øjne ikke den rigtige løsning på det problem

altså der er tale om mennesker der er født og opvokset i danmark og dem vil man så

en kæmpe belastning selv om de kommer fra alle mulige andre lande i verden har slået folk ihjel har holdt sexslaver og så

som en global sikkerhedstrussel de skal ikke bare have frataget deres

kan enten ske her i danmark eller det kan ske og det

ved at nedsætte en international krigsforbryderdomstol gerne for eksempel i de kurdiske områder i det nordlige syrien det kræver jo så at danske

er parate til at samarbejde med selvstyremyndighederne i de områder hvad man indtil videre ikke vil hvorfor det rigtig svært overhovedet at retsforfølge de her mennesker fordi de beviser der findes selvfølgelig

afhøringerne af de her mennesker

i det her ønske om at der skal falde en hård dom over de her mennesker hvilket enhedslisten er fuldstændig enig i når man samtidig fraskriver sig den allervigtigste mulighed nemlig at indgå i et samarbejde med de styrker

som har mange af de her mennesker siddende fængslet som har afhørt dem og som har beviserne der kan føre til deres domfældelse så vi støtter ikke forslaget tværtimod mener vi

at afskaffe statsløshed og så i øvrigt sørge for at retsforfølge de mennesker der skal retsforfølges helt uafhængigt af det her spørgsmål og jeg skulle hilse fra sfs indfødsretsordfører fru kirsten normann andersen og sige at

beslutningsforslag b en hundrede og fire og tredive foreslår dansk folkeparti at danmark opsiger fn konventionen om begrænsning af statsløshed med henblik på fratage danske fremmedkrigere deres statsborgerskab

været og der er ikke og der bliver heller aldrig noget godt at sige om hverken islamisk stat eller de mennesker der har kæmpet for den

islamisk stat var et regime og er stadig væk et system der førte sig frem med en brutalitet man nok skal helt tilbage til de røde khmerer og pol pot for at finde et sidestykke til hvis det ikke er antikke eksempler for eksempel kejser caligula der er de mest passende når vi så alligevel ikke kan støtte forslaget

er det fordi der mangler proportionalitet i det generelt er det en god idé at beskytte imod statsløshed det er en god idé at alle mennesker er borgere i en stat der i princippet har den opgave at give og beskytte grundlæggende menneskelige rettigheder derfor skal vi ikke træde helt ud af en konvention som anerkender det og hjemler arbejdet med at begrænse statsløshed

til gengæld skal vi jo gøre livet surt for personer der har kæmpet for islamisk stat på andre måder og det gør vi jo også som flere ordførere allerede har været inde på

regeringen og dansk folkeparti er lige blevet enige om at personer med dobbelt statsborgerskab der har kæmpet for islamisk stat i fremtiden får frataget deres danske statsborgerskab og børn der bliver født i den konfliktzone hvor islamisk stat eksisterede og opererede

er ikke længere automatisk danske statsborgere det opfatter jeg som proportionale skridt til rent ud sagt at blive af med personer der har kæmpet for islamisk stat det synes jeg er godt derfor gentager jeg at vi er glade for den aftale vi har indgået mellem regeringen og dansk folkeparti men vi kan ikke støtte beslutningsforslag b en hundrede og fire og tredive

beslutningsforslaget det at være

giver jo både en række rettigheder og det giver også nogle pligter det giver nogle konsekvenser hvis man bryder lovgivningen i det land man er statsborger i nemlig blandt andet at man kan blive straffet efter straffeloven og det skal man jo også hvis man bryder loven derfor

aktivt modarbejder vores demokrati

straffelov i det hele taget men det betyder ikke at vi skal tage statsborgerskabet fra dem og hvorfor skal vi så ikke det

man kan gøre ved individer i verden

fratage dem rettigheder og pligter og det at være statsborger i et land og høre under

klart at efter anden verdenskrig var der et behov for at se

på historien om statsløshed og det er interessant at på samme tid som fn tog fat på spørgsmålet om statsløshed efter anden verdenskrig

nogle kommunistiske medlemmer af rigsdagen som faktisk havde fremsat et privat lovforslag

fik ikke tilslutning i folketingssalen eller i rigsdagen var det jo fordi den daværende justitsminister

schimmelmann fik frakendt sit danske statsborgerskab

ville han jo blive statsløs og det ville være et ulykkeligt indgreb i et menneskes almindelige retsstilling som justitsministeren sagde dengang

en og tres nåede til enighed i fn om konventionen

danmark ikke ratificere konventionen i starten og grunden til at danmark ikke ville ratificere konventionen

frakende statsborgerskab med statsløshed til følge hvis der var grove loyalitetssvigt mod landet den del af konventionen var danmark ikke enig i fordi danmark

man på nogen måde under nogen omstændigheder skulle kunne ende i statsløshed uagtet om der havde været grove loyalitetssvigt så det var jo først i nitten syv og halvfjerds at danmark ratificerede konventionen

og det vil den jo aldrig være for historien bliver bygget på nogle af de verdenskrige nogle

ganske frygtelige begivenheder som vi har set rundtomkring i verden det anslås at der er tolv millioner statsløse rundtomkring i verden i

krænkes ifølge statsløsekonventionen

det enkelte menneskes grundlæggende menneskerettigheder så statsløsekonventionen sikrer jo ikke kun et statsborgerskab altså en en ret til nationalitet men den beskytter også den enkelte mod diskrimination og eksklusion på baggrund af køn seksualitet

det kan vi ikke bakke op om i alternativet lige meget hvor lidt sympati vi har for konkrete mennesker som har begået grumme forbrydelser

historisk i danmark været af den opfattelse at statsløshed er noget man ikke kan gøre mod mennesker og det har vi aktivt arbejdet for historisk og det synes vi vi skal blive ved med så derfor kan vi ikke støtte

jeg kan komme i tanker om ting der er værre jeg kan komme i tanker om at det er værre

blive halshugget nede i raqqa

orange kedeldragter og så blive halshugget eller få amputeret andre lemmer

tortureret jeg kunne også godt forestille mig at det var værre at være yazidipige og blive voldtaget og udnyttet på alle mulige måder vi taler om proportionalitet det er rigtigt og det her er proportionaliteten i det det er lige præcis den konkrete tilstand

der gør

det er jeg slet ikke uenig i men vi bliver nødt til at finde ud af hvad det er for et niveau vi diskuterer tingene på at vi anerkender at statsløshed ikke er noget vi skal arbejde for i danmark er jo en principiel principiel tilslutning til en konvention

medfører jo selvfølgelig også konkret at man så ikke ville kunne tage statsborgerskabet

fordi vi har truffet en principiel beslutning så vi skal passe på

kommer til at diskutere tingene på forskellige niveauer

jo også bliver straffet for det i sit land i det land han er statsborger og er det i danmark

få en passende straf for vi har heldigvis en straffelov som straffer ret hårdt når det er de forbrydelser som

et princip om at ville modvirke statsløshed

set også men der er bare grænser og grænsen går et

i forhold til de her syrienskrigerne i forhold til

ikke fortjent at beholde deres statsborgerskab og hvis de bliver statsløse

nogle som bliver afgjort ved domstolene

også bare nødt til at sige og det adskiller

anerkender vi princippet om at vi skal arbejde imod statsløshed

var faktisk den gamle danske holdning til det inden vi ratificerede konventionen den holdning som danmark oprindelig havde nemlig at vi faktisk uagtet hvad

skuffelse at til tinget ikke er

geniale forslag som jeg i øvrigt har fremsat før jeg synes det er et godt forslag

socialdemokratiet har vist en interesse i at forfølge nogle af de ting som er blevet påpeget i debatten nemlig at

og jeg synes jo at det ville klæde regeringen

være imødekommende ligesom socialdemokraterne er

mod valgdatoen og valget

nu har vi talt om proportionalitet jeg har ikke

påstået at det at være statsløs er

jo afgjort ikke men på den anden side

jeg bare nødt til at sige som jeg også sagde til ordføreren fra alternativet

uhyrlige forbrydelser der begået af mennesker der tog ned til syrien og vidste

er jo tale om at den her ekstreme vold har været

oprettelsen af kalifatet og indførelsen af de her forfærdelige sharialove har været det der har trukket folk derned og der synes jeg bare vi må sige at vi også har nået en historisk situation hvor vi bliver nødt til at slå fast at de mennesker simpelt hen er uønskede i danmark og at det var en fejl at de nogen sinde fik et dansk statsborgerskab

det gør vi selvfølgelig af respekt for landet og vi gør det af respekt for danskerne og vi gør det af respekt for den samfundsorden som vi har

jeg håber at andre lande vil gøre det samme at de vil nå til den samme slutning sådan at europæiske lande siger at de her mennesker er uønskede i europa simpelt hen kort

selvfølgelig skal de her mennesker retsforfølges og vi skal gøre alt hvad vi kan for at retsforfølge dem og med hensyn til kurdernes oplysninger det ved jeg simpelt hen ikke tilstrækkeligt om jeg går så ud fra at de her oplysninger bliver indsamlet på ordentlig og behørig vis det er i hvert fald hvad justitsministeren har svaret

at sige at mennesker der har begået det som de her

få fradømt deres statsborgerskab og de fortjener også at blive statsløse intet kunne rage mig

vidste hvad de gik ind til og de har afskrevet det danske folkestyre nogle af dem har brændt deres pas

holdning til at de vil have noget med danmark at gøre og så fordi

vil nogle af dem tilbage igen der siger jeg bare nej de skal ikke tilbage igen men jeg takker for debatten

at man så faktisk anvendte de bestemmelser der er i konventionen hvor der er et proportionalitetsprincip og hvor

noget skidt at være statsløs men der er bare noget der er værre

at der er et hensyn til staten og til danskerne

mulige straf men er ordføreren ikke bekymret for at det at fratage dem statsborgerskabet faktisk ville kunne underminere danmarks adkomst til at kunne sikre at de her mennesker

retsforfulgt hvem har så ansvaret risikerer vi at de her mennesker

slået sig selv på brystet over at de fik frataget

at de ikke fik nogen straf og at de flyder frit rundt

er ordføreren sikker på at det her er den rigtige løsning på det specifikke problem jeg kan godt forstå trangen til

på brystet og gøre noget ved de her mennesker men for mig at se

burde vi kaste os ind i at få få nedsat et

at vi har en lov og en ret der gælder og de har altså forbrudt sig mod alt hvad jeg mener danmark står for

det interessante er jo som der også er gjort opmærksom på

ja det er der og det har de folk i irak og mosul og den syriske civilbefolkning jo så sandelig mærket til

at miste sit statsborgerskab og det har de yazidipiger også

de har og konventionen giver

ret i at vi kan gøre det så med eller uden konventionen mener jeg

gøre sådan her

vestlige islamiske krigere siddende det har ikke ressourcerne til det de er presset af assad på den ene side og tyrkiet

sådan der og så får vi dem til at rejse frit rundt

tidligere sovjetregioner og andet indtil de sniger sig ind over over grænsen til europæiske lande jeg er ikke sikker på at det

fordi det ville være naturligt at retsforfølge dem på åstedet nemlig der hvor forbrydelserne har fundet sted

at ordføreren måske kunne være enig